har orlov har jeg modtaget meddelelse om at han fra og med den treogtyvende april to tusind og tretten atter kan give møde i tinget sanne rubinkes hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne i dag er der følgende anmeldelser justitsministeren

beslutningsforslag nummer b en hundrede og fire og tyve

en hundrede og fem og tyve

titlerne på de anmeldte sager vil også fremgå af folketingstidende

udsættes til den treogtyvende april to tusind og tretten jeg giver først ordet til ordføreren for forespørgerne fru liselott blixt til begrundelse af

med henblik på at sikre at behandlingen af danskere med ptsd kan forbedres i sundhedsvæsenet med bedre viden og behandling til følge samt i socialvæsnet så for eksempel sagsbehandlere sikres solid viden

der sætter sagsbehandlerne i stand til at spore personer med ptsd ind på enten et uddannelsesforløb eller en plads på arbejdsmarkedet

forespørgslen er mødet med en del personer som

diagnosen ptsd jeg har nok som så mange andre af ordførerne hørt om vores soldater der hjemvendt fra krig har udviklet ptsd efter de oplevelser de har haft når de har været udsendt

lidt af denne lidelse i årevis

om deres diagnose derfor

min nysgerrighed også vakt da jeg blev inviteret af en gruppe mennesker som ville fortælle om deres oplevelser med deres lidelser jeg blev mødt af en ung kvinde som i sin barndom

seksuelt misbrugt af sin morfar og igennem de oplevelser havde været en del igennem og i dag har diagnosen ptsd jeg mødte en ung mand

jeg mødte en kvinde som

har måttet leve i skjul i lange perioder

ikke tror nogle af os andre kan sætte os ind i

så kæder deres oplevelser sammen med de andre noget ældre personer jeg har mødt

om alle deres problemer i systemet

tak for ordet jeg vil starte med at sige at patienter med ptsd eller posttraumatisk stress syndrom selvfølgelig skal tilbydes behandling uanset årsagen til traumet jeg ved at der i den offentlige debat hidtil overvejende har været fokus på veteraner med traumer efter udsendelse og på traumatiserede flygtninge men ptsd kan selvfølgelig ramme bredere vi ved

eller har været udsat for en ulykke kan være i risiko for at udvikle ptsd det er godt at den nystiftede forening landsforeningen for ptsd i danmark der er stiftet af unge der har været udsat for overgreb i barndommen kan være med til at sætte fokus på det faktum at ptsd kan ramme bredere

behandlingstilbuddene for ptsd ramte som ikke er veteraner eller flygtninge jeg har til brug for min redegørelse her i folketinget i dag bedt sundhedsstyrelsen om en udtalelse sundhedsstyrelsen oplyser at der

en årrække er etableret tilbud vedrørende ptsd for en række forskellige målgrupper diagnostik og behandling af ptsd foregår primært i psykiatrien sundhedsstyrelsen peger i den sammenhæng på at den generelt øgede specialisering i psykiatrien har betydet at patienter med ptsd i dag har bedre mulighed for tidligere at få et specialiseret tilbud om diagnostik og behandling ptsd fremgår af sundhedsstyrelsens specialevejledning og alle regioner har specialfunktioner for komplicerede angst

patienter behandles uanset årsagen til deres lidelse det er regionale klinikker som vi blandt andet har styrket i

etableret tre højt specialiserede funktioner for behandling af svær ptsd hos veteraner enhederne har også en videncenterfunktion i forhold til behandling af ptsd funktionerne blev udvidet som led i den tidligere regerings veteranpolitik men sundhedsstyrelsen vurderer at den styrkede ekspertise på området

have en synergieffekt i forhold til andre patientgrupper

en række indsatser der er målrettet grupper som er relevante i forhold til en tidlig indsats for eksempel giver psykologordningen mulighed for tilskud til hjælp hos privatpraktiserende psykolog til personer

traumatiserende hændelser som for eksempel vold voldtægt og incest formålet med ordningen er at virke forebyggende i forhold til udviklingen af en psykisk sygdom

er der også sket en styrkelse af indsatsen for voldtægtsofre hvor

voldtægtsofre er blevet styrket med satspuljeaftalen for to tusind og tretten i forhold til seksuelt misbrugte børn er de højt specialiserede funktioner aktuelt ved at blive udbygget

også på at etableringen af børnehuse vil kunne medvirke til at forebygge eller minimere udviklingen af senfølger blandt andet kronisk ptsd

endelig vurderer sundhedsstyrelsen at kendskabet til angstlidelser herunder ptsd er blevet udbredt i almenpraksis i de senere år og det er jo helt afgørende for vi ved at tidlig opsporing af

symptomer på ptsd er vigtig for at forebygge at ptsd bliver kronisk og svær

at mange patienter ikke henvender sig i sundhedsvæsenet for den relevante hjælp derfor er den praktiserende læge jo en fuldstændig central aktør i indsatsen samlet set er det sundhedsstyrelsens vurdering at der igennem en årrække er etableret tilbud vedrørende ptsd

det er tilbud som gradvis og løbende udvikles med hensyn til kvalitet og variation

at der er behov for mere viden på området både hvad angår diagnostik behandling og ikke mindst rehabilitering videncenterfunktionen med indsamling og formidling af viden om ptsd er en væsentlig del af de højt specialiserede funktioners opgave

indsatsen for ptsd ramte og det er selvfølgelig afgørende at den her udvikling fortsætter det gælder også i forhold til fortsat indsamling af viden og erfaring om ptsd

de højt specialiserede enheder

er vores indsats så

vores indsats for mennesker med psykiske lidelser vi skal blive langt bedre til at sikre en rehabiliterende og sammenhængende indsats

for overgreb og systemet har svigtet i forhold til at hjælpe dem med de problemer de nu kæmper med tommas blev som barn spærret inde af sin far i flere år stephanie blev misbrugt af sin morfar i flere år der var ingen der greb ind social og integrationsministeren vil i sin tale redegøre nærmere for hvad vi kan gøre for at undgå at børn i det hele taget udsættes for så traumatiserende hændelser både stephanie og tommas fortæller nu at de kæmper med massive problemer i deres hverdag men at de ikke oplever forståelse fra vores systemer i forhold til de begrænsninger deres sygdom giver dem de oplever heller ikke sammenhæng mellem hvad der sker i sundhedsvæsenet og hvad der sker i deres kommuner tommas fortæller bla

udredt tre gange hos speciallæge og selv om han har tre speciallægeerklæringer på ptsd

kommunen tager højde for de begrænsninger sygdommen giver

og det er sikkert rigtigt men samtidig mener jeg ikke at den enkelte kommunale sagsbehandler skal være eller kan være ekspert i diagnoser eller kan udrede patienter det er en lægefaglig opgave og den del tror jeg også at social og integrationsministeren vil komme nærmere ind på jeg mener at vores sundhedsvæsen og socialvæsen i højere grad skal arbejde om patienten og med patienten så man lige præcis sikrer den helhedsorienterede indsats der er afstemt med patientens ressourcer ønsker og behov

rehabilitering og sammenhæng i vores indsatser er et af de væsentlige temaer i psykiatriudvalgets arbejde på baggrund af psykiatriudvalgets

regeringen til efteråret fremlægge en langsigtet plan for psykiatrien det klare mål er at sikre at vi i fremtiden får en sammenhængende psykiatri og en psykiatri der i højere grad tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov afslutningsvis vil jeg runde af med at sige som svar

at patienter med ptsd

tilbydes behandling uanset årsagen til deres traume

gennem årene til gavn for de patienter der har ptsd eller er i risiko for at udvikle ptsd

jeg konstatere at der fortsat er behov for videnopsamling indsatsen i de højt specialiserede enheder i forhold til at samle viden op og formidle viden skal fortsætte

ramte samme problemer som andre patienter med psykiske lidelser i forhold til en sammenhæng i indsatsen det har jeg en ambition om at forbedre og her ser jeg meget frem til psykiatriudvalgets forslag tak for

tilslutte mig jeg er enig med ministeren for sundhed og forebyggelse i at det er helt afgørende at sikre en sammenhængende og

helhedsorienteret indsats for personer med en psykisk lidelse som for eksempel ptsd det har sundhedssektoren et ansvar for og det har den sociale sektor også et ansvar for ministeren for sundhed og forebyggelse har allerede omtalt psykiatriudvalget er et afgørende omdrejningspunkt for tilrettelæggelsen af den psykiatriske indsats fremadrettet

udsættes for traumatiserende hændelser som misbrug eller omsorgssvigt

til ptsd senere i livet for det andet

selvfølgelig stå klar med en tilbudsvifte der kan målrettes den funktionsnedsættelse som en ptsd diagnose kan føre med sig i forhold til forebyggelse er det blandt andet personer der har været udsat for grove omsorgssvigt

overgreb i barndommen der kan være i risiko for at udvikle ptsd

at lave den overgrebspakke vi har lavet i folketinget kommunerne er efter serviceloven forpligtet til at

en række sager om overgreb mod børn har desværre vist at servicelovens regler ikke fuldt ud har sikret at kommunerne håndterer sagerne om overgreb mod børn og unge til barnets eller den unges bedste derfor har regeringen og folketingets satspuljepartier som en del af satspuljeaftalen for

indgået aftaler om en række initiativer som samlet har til formål at beskytte børn og unge mod overgreb det gælder ikke mindst en række lovinitiativer der skal sikre at børn og unge altid høres og beskyttes ved mistanke om overgreb som en del af pakken stilles der blandt andet et lovkrav om at kommunerne skal oprette og benytte

børnehuse er et sted hvor man skal samle alle de faglige ekspertiser der kan være i spil

hvor kommunen og politiet og myndighederne samarbejder om det barn som man har en mistanke om har været udsat for overgreb

man hurtigt afklaret om der har fundet misbrug eller overgreb sted

man også lavet en plan for hvordan man sætter ind hvordan man hjælper både barnet

og familien så der ikke er nogen der skal blive kastebold i den meget meget svære situation som

hvor der i behandlingen blandt andet evalueres i forhold til ptsd og vi har igangsat forsøg med behandlingsmodeller til børn udsat for vold hvor der blandt andet tages højde for at barnet kan have udviklet ptsd samtidig med at vi arbejder på en bedre forebyggelse skal vi også sikre en god social indsats i de situationer hvor en person

skal vi stå klar med målrettede sociale tilbud i det omfang diagnosen har medført en funktionsnedsættelse for borgeren

er personens nedsatte fysiske psykiske eller sociale funktionsevne

afgørende for hvilken hjælp og indsats de skal have det er ikke en diagnose kommunerne har mulighed for at tilbyde en række ydelser efter serviceloven hvis en borger har en nedsat funktionsevne eller et socialt problem som følge af en psykisk lidelse som for eksempel ptsd

væresteder botilbud forsorgshjem stofmisbrugsbehandling kvindekrisecentre mandekrisecentre og så videre formålet med støtte og kontaktpersonordningen og bostøtten er netop at sikre borgeren en helhedsorienteret og sammenhængende indsats vi har derfor i satspuljekredsen igangsat en række initiativer målrettet sindslidende

i satspuljeaftalen for to tusind og tolv har vi afsat otte million kroner til videreudvikling af isbryderprojektet der blandt andet har formål at bryde isolationen hos borgere med psykiske vanskeligheder målet med initiativet er at udvikle en systematiseret model for dels hvordan vi finder frem til borgeren dels hvordan vi kommer

vi fokus på det tværfaglige det opsøgende og det kontaktskabende arbejde over for målgruppen hvor der samtidig sker en inddragelse af boligforeninger viceværter frivillige organisationer og naboer i det opsøgende arbejde

og mennesker med et stofmisbrug en overhyppighed i forekomsten af ptsd

har vi etableret en særskilt ordning

etableret en gratis psykologordning for voksne med senfølger efter seksuelle

visitere til psykologhjælp de foreløbige resultater af evalueringen af psykologordningen viser at andelen med symptomer på ptsd

tolv blev der desuden afsat midler til etablering af tre regionale centre som skal yde professionel behandling og frivillig rådgivning og støtte til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb

og de to øvrige ligger i henholdsvis odense og aarhus

stofmisbrugerne tilbydes misbrugsbehandling af kommunerne efter serviceloven

der skal stilles af et autoriseret sundhedspersonale

meget vanskeligt både at opspore og udrede selv for læger og psykologer

socialsagsbehandlere effektivt og systematisk skal kunne screene borgere for ptsd

stofmisbrugsbehandlingen og hvor målet netop er at styrke sammenhængen mellem psykiatrien og stofmisbrugsbehandlingen

det som fru liselott blixt også nævnte i forhold til flygtningeområdet bare nævne at vi i

med enhedslisten

lige præcis har sat penge af til at få lavet en sundhedsscreening af nyankomne sådan at vi hurtigst muligt kan få grebet fat hvis der er nogle problemer sådan at problemerne ikke når

at vokse sig store og sådan at hele familiens integration ikke bliver sat i stå fordi en familie mistrives så det har vi altså lavet en aftale med enhedslisten om

finanslovsaftalen for indeværende år afslutningsvis vil jeg samle op og sige at vi allerede har et betydeligt fokus på både

eller et socialt problem som følge af ptsd og vi vil i det fremadrettede arbejde fortsat have fokus på at sikre viden blandt sagsbehandlerne

fokus på sammenhæng

have lyst til at sige jamen hvis bare det fungerede derude en ting er at vi kan være enige herinde hvilket jeg

måske det vi skal arbejde på

blev chokeret hver gang vi hører om nogle af de her sager med familier

misbrugt seksuelt eller

og vi forlanger alle sammen at de skyldige skal straffes og børnene skal tvangsfjernes men tænker vi nogle gange

og hvad sker der i deres liv

været udsat for oplevelser der har været traumatiske for dem eller hvad med kvinden som er

måske holdt indespærret og truet på livet har vi tænkt

er blevet straffet og årene er gået nej

erstatning og så forventer vi at de kan leve videre og gøre som alle andre få en uddannelse et arbejde stifte familie og så videre men nej sådan går det desværre ikke nogle af de her ofre bliver ramt af lidelsen posttraumatisk stress disorder for nogle af disse mennesker er det en lidelse der kan invalidere dem for

jeg har mødt personer som tredive

traumatiske hændelser står lysende klart for dem

en ny sagsbehandler hvad grunden

det kan give et flashback

sagsbehandlere der skal screene gud forbarme sig at de skal begynde at

borgere der kommer det skal vi aldrig have dem til

posttraumatisk stress syndrom fordi det sætter gang i nogle ting der gør at

haft det i rigtig mange år

misforståelser i både social og sundhedsvæsenet fordi man ikke helt

skal tro af den her sygdom

er vigtigt at gå gå ind og gøre på socialområdet

findes behandlingsmetoder og måder man kan hjælpe menneskene

almindelige borgere der bliver ramt

gøre at de får nogle traumatiske oplevelser som de skal leve videre med dem skal vi være bedre til at hjælpe

man gør spørger man bare ind eller hvordan behandler vi de mennesker syddansk universitet har netop i to tusind og tolv udgivet en rapport der viser at der er evidens for sammenhængen mellem seksuelt misbrug i barndommen og posttraumatisk stress i voksenlivet

steder hvor voldsofre kan komme og hvor man kan få psykologhjælp jeg håber bare det fungerer

er dem der klager til os fordi det ikke fungerer

posttraumatisk stresssyndrom er

rigtig glad for at et samlet folketing

og understreger vigtigheden af at indsamle viden og erfaring om danskere med ptsd så man sikrer kvalitet i behandlingen i sundhedsvæsnet samt en støtte i et uddannelsesmæssigt ogeller arbejdsmæssigt forløb der sætter personerne i stand til at komme videre i livet på trods af deres lidelse

liselott blixt oplæste forslag til vedtagelse indgår naturligvis i de videre forhandlinger

af personer med ptsd

som det jo hedder med et godt dansk udtryk det er en væsentlig debat som bestemt rummer mange elementer og jeg har da også kunnet konstatere at

flere ministerier som har haft øje for de snitflader og de problematikker som knytter sig til ptsd jeg vil i min ordførertale holde fokus på den gruppe af ptsd patienter som ikke er diagnosticeret på baggrund af krigshandlinger

er stress en kæmpe udfordring for danskernes sundhed og den danske samfundsøkonomi femogtredivetusind danskere er sygemeldt hver

kilder til sygdom det koster samfundet fjorten milliard kroner hvert år i form af sygefraværsdage for tidlig død og udgifter til behandling

komme efter på alle fronter såvel menneskeligt som økonomisk ifølge statens

institut var der i to tusind og ti knap to tusind kontakter til sundhedsvæsenet med diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion som aktionsdiagnose eller hoveddiagnose her skal man være opmærksom på at der ikke er tale om antal personer men om antal kontakter

omhandler dette tal udelukkende sygehusvæsenet hvilket betyder at omfang diagnosen er stillet uden for sundhedsvæsenet eller sygehusvæsenet for eksempel i speciallægepraksis indgår det ikke i tallet man kan nemt argumentere for

at nogen statistik over hvor mange mennesker der lider af ptsd men kun over veteranerne blandt kvinder som udvikler ptsd

er den hyppigste årsag voldtægt eller hustruvold men også børn kan udvikle ptsd hvis de for eksempel er blevet udsat for incest eller vold i hjemmet

kan udvikle ptsd på grund af arbejdsbetingede traumer endelig

som for eksempel flerårig mobning på arbejdspladsen

en række initiativer på området primært via satspuljerne på sundheds og socialområdet

men også andre initiativer inden for for eksempel stofmisbrugsområdet er igangsat under den tidligere vk regering en af udfordringerne

vi ved dog at cirka tre og fyrre procent af de mennesker som lider af ptsd med stor sandsynlighed ender i et misbrug det betyder at mange misbrugere med ptsd reelt medicinerer sig selv med alkohol eller stoffer i forsøget på at dulme de typiske ptsd symptomer som er angst og depression at vi mangler viden om hvordan man kan forebygge ptsd er en stor udfordring særlig fordi man anslår at cirka ti procent af de kvinder og fem procent af de mænd som i løbet af livet kommer ud for en traumatisk hændelse rent faktisk udvikler ptsd herfra skal lyde en klar opfordring til regeringen om at den lægger sig i selen for at indsamle viden og erfaring

at den gruppe mennesker også kan få

dagligdag også mange unge mennesker og børn som er

også godt at hele folketinget står sammen

liselott blixt har læst op det bliver svært

ministrene har været på og enighed gør jo folketinget stærkt i den her sag men jeg vil

vidst at dramatiske oplevelser kan påvirke og begrænse børns unges og voksnes livskvalitet for resten af livet men vi har ikke rigtig

vi skal sætte ind er det når senfølgerne kommer

er det når oplevelsen er ny eller kan vi endda

gå ind og prikke nogle ud før de får de oplevelser der bagefter skader dem for livet jeg har i mit tidligere arbejde

mødt børn der kunne fortælle om deres

barndom så sad de og virrede med hovedet og fortalte

og så kunne man se på kropssproget hvor ofte lussingerne faktisk faldt eller med hvilken hyppighed de faldt dengang vidste vi ikke at det var noget der hed ptsd vi vidste bare at det skadede barnet for livstid jeg har mødt andre mennesker

i mit tidligere arbejde som også har fået diagnosen i dag der er en person i

bagland i vejle der er stået frem her for nylig og

livshistorie hun er tres år i dag hun har været indlagt fem og tredive gange på psykiatrisk afdeling hun har modtaget medicin i to og tyve år og først da hun møder den rette psykolog får hun en hukommelse for alle hendes barndoms trængsler har været fortrængt og først da hun genopdager hvad det egentlig var der skete i barndommen kan hun så få en behandling men det er faktisk fire og halvtreds år efter at det misbrug mod hende stoppede at hun får et flashback der tydeligt nok

været neurotiker været diagnosticeret som skizofren og alt muligt andet

fem og tredive indlæggelser og to og tyve år på medicin det kunne vi måske have

bedre eller i hvert fald hurtigere

at vi lytter til nogle af de her mennesker der har diagnosen i dag så vi får bedre viden om

jo ikke på samme måde forebygge eller gribe ind i tide

også alvorlig sygdom i familien tab af forældre og tab af søskende kan udløse det

skal være behandlingssamfundet eller sygehusvæsenet eller socialvæsenet der skal træde der synes jeg faktisk også at vi som almindelige borgere har et medansvar for vores nærmeste eller dem som

vi støder på i vores hverdag og

stille os lidt mere til rådighed som medmennesker

har oplevet noget her lader vi dem være alene fordi vi selv har en bekymring eller

og sige goddag tør vi gå ind og møde dem med de oplevelser de har kan vi sidde stille længe nok til at lytte så de får læsset af

et samfund i dag hvor familierne bliver mindre

så det kan også være noget af det jeg synes at vi skal have fokus på

kommet nogle foreninger jeg var med til den stiftende generalforsamling for den første ptsd forening der blev dannet i to tusind og ni og nu har de unge selv dannet en forening

vi har også nogle foreninger der på andre måder hjælper de mennesker som er i

et godt arbejde og sætter fokus på de vilkår nogle mennesker vokser op under

der hedder bopam med

det næsten alle pårørendeforeninger sætter fokus på det og har en vis indsigt i det så vi har rigtig mange gode samarbejdspartnere der godt vil hjælpe med deres viden men jeg tror også bare på at vi er nødt til at

vores egen lommefilosofi og vores egen private oplevelse

ud over den overgrebspakke der er med de mange penge

synes jeg faktisk et pænt beløb over tre år til at

vi kommer til at appellere til at der er nogle forskere der skal sætte lidt mere fokus på det her

så det skal være mit bidrag til debatten med en opfordring om at

rigtig mange faggrupper sætter fokus på det og hjælper med at udvikle

spotte årsagerne noget før og hvordan vi kan hjælpe folk

at takke dansk folkeparti for at

rejse den her forespørgselsdebat i dag

er meget vigtigt at vi får et øget fokus på at ptsd kan udløses af mange forskellige hændelser og mange forskellige forløb de fleste får jo nok associationer til krigsveteraner eller flygtninge når talen falder på ptsd fordi det er det der er velkendt fra mediernes dækning af det og fra den offentlige diskussion der også er det er velkendt at ptsd kan være en følge af krigsdeltagelse det er også velkendt

som kan forårsage at mennesker flygter fra deres land deres baggrund deres familie og deres kultur

for selv om vi lever i et af de tryggeste samfund finder misbrug overgreb vold og psykisk terror også sted blandt os vi har en samfundsmæssig forpligtelse til at gribe ind til at råbe op og til at handle hvis vi oplever at mennesker bliver udsat for overgreb eller svigt tæt på os eller i hvert fald i en afstand hvor vi kan se det det har vi en medmenneskelig forpligtelse til vi har selvfølgelig også som samfund en forpligtelse til at sikre den fornødne behandling og støtte hvis skaden er sket det er som udgangspunkt en udfordring at have en psykisk diagnose og det er vanskeligt at skabe tilbud der opfanger og hjælper alle i tilstrækkelig grad men det er vores ambition at ingen skal lades i stikken uanset diagnosen og som begge ministre har redegjort for

er der jo sat en lang række initiativer i gang hen over årene

netop har til hensigt at skabe et mere fintmasket net som kan samle nogle af de mennesker op der måtte have oplevet noget som kræver at de får hjælp støtte og behandling i radikale venstre har vi store forventninger til det arbejde som psykiatriudvalget netop nu sidder og laver og vi håber at der ud af det arbejde kan komme forslag til en helt ny organisering

vi i højere grad kan hjælpe dem der har hjælp behov og så vi også får skabt bedre sammenhænge med for eksempel de sociale tilbud det ved vi er en udfordring for mennesker med ptsd

ordføreren for forespørgerne også meget fint redegjort for men det er også en udfordring for mange andre psykisk sårbare

jeg har jo arbejdet en del med de her mennesker

jeg gerne komme med et konkret eksempel jeg havde en

om natten vågnede han

ti otte og seks

gav dem tøj på

var jo selvfølgelig helt smadrede efter

hjem hvor mor eller far er ramt af ptsd og hvilke traumer de bliver udsat for dag efter dag

borgere er

var flygtet fra krig og så vil nogle sige at

reaktionen er stort set den samme det er

at lære nogle nye ting fordi hjernen har taget så

da også ekstra glad for at regeringen gjorde

flygtninge der er ramt af ptsd og der

jo selvfølgelig også håbet og ønsket at dansk folkeparti havde vist den samme interesse og omsorg

flygtet fra krig og ramt af ptsd

og overgreb og voldtægt men det vi ved med sikkerhed er

der mangler viden på området der mangler videndeling på området der sidder mange kommuner og føler at de skal opfinde den dybe tallerken selv

en debat men det er jo lige så vigtigt

af de få steder i danmark hvor man kan blive behandlet for sin

på ude i kommunerne at man også henviser til den viden

servicestyrelsen også er opmærksom på at den viden der er også

ikke så meget værd hvis den kun bliver brugt

skal justeres så vi kan gøre en god indsats for de mennesker som er ramt af det her mange har en forestilling om at ptsd er en modediagnose at den får alle og når man hører debatten herinde kan man jo

om depression og andre snakker om angst ptsd er

en diagnose for sig selv det skal man huske

som er nødvendig for at kunne hjælpe den her gruppe

jeg glæder mig til at vi fortsat skal arbejde for det

vi diskuterer i dag og der er mange der har draget eksempler frem på det

at tage initiativ til forespørgselsdebatten

sige tak til ministrene for for en god redegørelse jeg synes der var rigtig mange gode pointer og jeg synes det var dejligt befriende

er mange ting vi kan gøre bedre

helt enig i også selv om vi har taget nogle initiativer allerede jeg jeg

at der mangler en bedre sammenhæng i psykiatrien ligesom flere andre

arbejde som er sat i gang med regeringens psykiatriudvalg og

glæder os til at se de forslag der kommer til

man kan skabe bedre sammenhæng i psykiatrien og hvordan vi kan få

synes sådan set at det er positivt at vi er nået et stykke vej når det gælder posttraumatisk stress

indført en sundhedsscreening sundhedsscreening af nytilkomne flygtninge og

samle op på de mennesker der kommer hertil med rigtig store traumer i bagagen

samle folketinget om at forbedre muligheden for soldater i forhold til at få anerkendt posttraumatisk stress som en arbejdsskade det er nogle gode fremskridt men det

ændrer jo ikke ved at der stadig er et stykke arbejde at gøre især for de grupper som dagens debat handler om

vold overgreb som følge af at

måske som følge af stofmisbrug eller

som vi også har forfattet fælles i

vi ser også meget gerne at man at man forsker i de mange alternative behandlingsformer som der findes på området

jeg mener det er en meget vigtig pointe at selv om posttraumatisk stress ganske rigtigt er

det kan være kombinationer af medicin det kan være kombinationer med psykoterapi meditationsteknikker fysisk træning der er rigtig mange forskellige typer behandling i spil og vi bør kigge på dem bredt

noget af det forebyggende arbejde

vi er rigtig glade for at der er en etablering af børnehuse i gang det var noget som vores tidligere socialordfører line barfod arbejdede utrætteligt for i mange år og jeg tror det kan være rigtig vigtigt for

forfærdelige ting som nogle børn desværre bliver udsat for ikke også bliver til forfærdelige traumatiserende oplevelser

og diagnoser som for eksempel posttraumatisk stress senere

gruppe af især stofmisbrugere og også alkoholmisbrugere som får posttraumatisk stress som følge af det meget meget

på gaden jeg synes det er utrolig vigtigt at myndighederne ikke er med til at bidrage til den stress som stofmisbrugerne oplever

min klare opfattelse at det initiativ som vi har taget i forhold til stofindtagelsesrum kan

mindske den stress som nogle stofmisbrugere oplever jeg tror vi skal gå videre

omkostningerne af stofmisbrug og på den måde forhindre at at nogle også udvikler for eksempel posttraumatisk stress

at jeg er enig med dansk folkepartis ordfører når hun fremhæver at der er

lidt fokus på ofrene for kriminalitet

vi har fået lavet en offerfond som netop kan tage fat på at støtte ofrene for for eksempel kriminalitet

det at man går ind tidligt med en indsats for at hjælpe ofre for kriminalitet videre også kan være vigtigt for at vi får forebygget nogle af de her tilfælde så alt i alt ud over mange af de initiativer andre ordførere har nævnt synes jeg vi er godt på vej

med at lave et fælles vedtagelse

sat i værk på det her område og vi har også sammen gennem satspuljen sat nogle initiativer i værk

psykiatriudvalget kommer med jeg synes at

holdt en rigtig god tale hvor hun fokuserede meget på at vi mennesker også har et individuelt ansvar for at hjælpe mennesker som har været udsat for frygtelige ting i deres liv og jeg kan konstatere at det

sker rigtig mange steder jeg jeg er selv meget aktiv i foreningslivet idrætslivet og der ved jeg der bliver gjort et stort arbejde for at hjælpe især børn som har haft og har problemer i deres familier og det kan måske også være med til

udvikler sig det er måske ikke så systematiseret

vigtigt og det er et meget væsentligt

synes jeg er meget positivt og det er også noget der virkelig peger

i forhold til at kunne udøve en bedre indsats for de mennesker

styrke indsatsen for

om at vi helt generelt skal styrke indsatsen for dem som lider af posttraumatisk stress

er meget enig og socialministeren taler

bedre sammenhæng mellem tilbuddene der er nok at tage fat på og

med spænding på at se hvad der kommer fra det her psykiatriudvalg som skal komme med en lang række anbefalinger jeg håber rigtig meget at de anbefalinger som kommer fra udvalget vil være med til at binde alle tilbud langt bedre sammen ikke kun inden for sundhedsvæsenet men også de tilbud der er i kommunerne for det vil helt klart betyde alverden for mange af de mennesker som lider af ptsd

ting frem i forespørgselsdebatten og jeg glæder mig ved

det jo ikke er fordi vi er uenige om at der skal ske noget på området jeg synes det er rigtig rart at vi har to ministre

brænder for det her område og som måske også vil være med til at sikre at vi

i flere år det var jo en rigtig rørende historie som viser hvor lang tid man kan gå og til nogle af dem jeg har

det koster utrolig megen livskvalitet men det koster også en masse samfundsressourcer også økonomiske ressourcer hvis ikke vi behandler folk ordentligt

har været vigtigt fordi det har været lidt glemt det har været noget man ikke talte om medmindre man enten var veteran eller flygtning og der synes jeg at vi skylder mange af de mennesker der udfører et stort stykke arbejde i danmark eller vokser op med vold

og ikke får den hjælp i det danske samfund som de burde

afstemningen om det fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted på tirsdag

liselott blixt

forespørgerne og som giver en begrundelse værsgo

vi har oplevet i år desværre betyder

en million voksne danskeres livskvalitet

nogle symptomer så gælder det om at blive udredt

men vi kan se flere steder i det ganske land at der er store problemer med at få en ordentlig udredning der sikrer den rigtige behandling der betyder at man kan få en bedre livskvalitet

man ikke har de mange dage med nedsat energi til arbejdet samt de mange sygedage som man bliver nødt til at afholde på grund af allergien i dag er man heldig hvis man bor i region syddanmark

hundrede og tyve ugers ventetid

vi mener det er vigtigt at vi tager det alvorligt

sikrer borgerne en hurtig udredning og en bedre behandling sikrer at alle regioner ser det som en forpligtelse at uddanne læger og dele viden så alle uanset hvor

om indsatsen på allergiområdet

der var lige en der spurgte mig om det er allergi der gør at jeg snøfter sådan det er det ikke det er

en klassisk forårsforkølelse men det kunne jo godt

nu nærmer os den årstid hvor landets allergikere går snøftende omkring og hvor nogle jo er rigtig rigtig besværet i deres hverdag

meget enig i at sundhedsvæsenet skal have fokus på både forebyggelse og behandling af allergi allergi er som bekendt en kompleks lidelse som gør

oplever at deres livskvalitet simpelt hen bliver forringet hver eneste dag derfor skal vores sundhedsvæsen selvfølgelig sikre den bedst mulige indsats på området

er min opfattelse at behandlingen af allergikere er prioriteret i

og hvordan vi behandler patienter med allergi i sundhedsvæsenet og pege på de områder hvor der er indsatser i gang for at forebygge allergi og hæve kvaliteten af behandlingen behandlingen af allergi i det danske sundhedsvæsen varierer alt efter hvor kompleks en allergi den enkelte patient har

bliver udredning og behandling af allergi varetaget på flere forskellige niveauer i sundhedsvæsenet de fleste der får allergiske symptomer

bliver udredt og behandlet i praksissektoren altså hos deres

allergiske sygdomme er så hos speciallægerne de praktiserende speciallæger som behandler allergi er særlig hudlæger børnelæger og øre næse læger til støtte for de praktiserende lægers behandling findes der en meget anvendelig håndbog

om udredning og behandling af allergi jeg har faktisk taget den

hos patienterne den hjælper lægerne med at vurdere hvornår det er for kompliceret for

er den her håndbog fuldt ud lige så opdateret og brugbar og anvendelig for den praktiserende læge nu som da den blev udgivet i to tusind og seks så de praktiserende læger har rigtig gode meget let anvendelige og tilgængelige muligheder for at hente viden og rådgivning størstedelen af de allergiske sygdomme der behandles i sygehusvæsenet sker på det der hedder hovedfunktionsniveau det vil sige at ydelserne

har en begrænset kompleksitet de mere komplekse allergiske behandlinger varetages på regionfunktionsniveau eller hvis de er særlig komplicerede på højt specialiseringsniveau ifølge sundhedsstyrelsens specialeplanlægning

allergi en hovedfunktion i en række forskellige specialer allergi fylder særlig meget inden for tre specialer hud og kønssygdomme lungemedicin og pædiatri andre mere komplekse former for allergi behandles på regionsniveau det gælder for eksempel

blandt andet behandler sjældne tilfælde af håndeksem

er der en del specialfunktioner inden for allergi som skal behandles på højt specialiseret niveau her har sundhedsstyrelsen stillet en række faglige krav

på hvilke sygehuse behandlingen skal foregå fordi behandlingen kræver ekspertise på et særlig højt niveau højt specialiseret behandling for allergi varetages på seks hospitaler her i landet

forskellig måde oprettet allergicentre hvor flere af de specialer jeg har nævnt

også fremhæve at allergikere der venter på at komme til den første konsultation på et sygehus selvfølgelig også bliver omfattet af den nye ret til hurtig udredning

i debatten om allergibehandling

spurgt om hvorfor der ikke længere er et selvstændigt speciale i medicinsk allergologi som det hedder

gerne kort vil nævne her medicinsk allergologi blev nedlagt som selvstændigt grenspeciale og konverteret til fagområde i juli to tusind og fire på baggrund af speciallægekommissionens betænkning fra to tusind det betyder at lægerne nu kan få kompetence til at behandle allergi sammen med flere forskellige speciallæger

baserede sin vurdering på at behandling af allergi ikke kun blev varetaget af medicinske

at områder allerede havde karakter af et fagområde allergologiske lidelser findes nemlig som jeg også ridsede op før inden for flere forskellige specialer og bliver for eksempel varetaget både af speciallæger med uddannelse i almen medicin

vurderede altså i to tusind at man ved at konvertere et speciale som medicinsk allergologi til et fagområde ville styrke området og det videnskabelige miljø der omgiver området fordi det i højere grad ville blive tværfagligt

skal konverteringen af medicinsk allergologi fra grenspeciale til

altså ikke ses som en nedprioritering af indsatsen mod allergi men som en tilpasning af den uddannelsesstruktur som omgiver allergi som fagligt område

så uddanner vi dygtige speciallæger som ved at vælge allergologi som fagområde får stærke tværfaglige kompetencer til at behandle forskellige allergiformer men sideløbende med den behandling forskellige specialister varetager i sundhedsvæsenet

en række andre initiativer som alle sammen bidrager til at forebygge allergi og hjælpe allergikere til en hverdag der er så normal som muligt sundhedsstyrelsen udsendte i efteråret sidste år en forebyggelsespakke til alle kommuner om indeklima i skolerne formålet er at støtte kommunernes indsats for at forbedre kvaliteten af indeklimaet i skolerne med fokus på god luftkvalitet og passende temperaturer i undervisningslokalerne

sikre at de lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger bliver gennemført for vi ved at dårligt indeklima gør livet rigtig surt for

den oplysningsindsats om fødevareallergi som er blevet gennemført i samarbejde mellem sundhedsstyrelsen fødevarestyrelsen

astma allergi forbundet som blandt andet har resulteret

kan man blive klogere på hvordan man lever med fødevareallergi og hvornår man skal gå til lægen

er blevet til i et samarbejde mellem sundhedsstyrelsen og astma allergi danmark den hjælper lærere elever og forældre til at forstå hvor og hvordan elever med allergi kan få symptomer

både elever og lærere kan gøre for at forhindre og afhjælpe symptomerne i børnenes skolehverdag

sundhedsstyrelsen for nylig var vært for et temamøde om allergi hvor forskellige former for allergi blev belyst gennem faglige oplæg fra forskere på området som delte den nyeste viden med hinanden

men at hjælpe allergikere

det lige så vigtigt for mig at vi også bruger energi på at forebygge at allergien overhovedet opstår

og at det derfor er svært at målrette forebyggelsen

heldigvis kan en del tilfælde af allergi forebygges med simple midler det handler for eksempel om noget så simpelt som

lufte ud støvsuge og gøre rent det lyder meget banalt men det er noget af det vi ved virker

er det derudover veldokumenteret at rygning er den vigtigste miljøfaktor børn hvis mødre ryger har dårligere vækst efter fødslen hyppig forekomst af kolik og har flere sygdomstilfælde i spædbørns og småbarnsalderen især bronkitis lungebetændelse

børn af de mødre som er ikkerygere

mod passiv rygning i dag et af de allervigtigste forebyggelsestiltag når det kommer til børn og allergi med aftalen om en ny rygelov som regeringen indgik i april sidste år med enhedslisten

for rygningens skadelige konsekvenser vi har som bekendt også en ny tatovørlov på vej som blandt andet skal beskytte forbrugerne mod farvestoffer der kan give allergiske reaktioner

jeg fortælle at sundhedsstyrelsen har en ny vejledning om ernæring af småbørn på vej som er målrettet læger og sundhedsplejersker den vil blandt andet indeholde nogle konkrete råd til hvordan vi kan

er noget som sundhedsvæsenet kan klare alene det er en indsats der hænger meget tæt sammen med vores miljø med vores vaner og med vores indeklima hvor vi bor

når vi bygger nye idrætshaller når vi laver nye plejehjem og vi kan sikre det ved at være bevidste om hvilke biologiske og kemiske stoffer der omgiver os og hvilke af dem vi bruger tæt på kroppen for hvis vi skal lykkes med en seriøs indsats mod allergi så kræver det at vi tænker på tværs af sundhedsvæsenet af miljømyndighederne og i øvrigt også af den industrielle produktion problemet kan ikke løses og skal ikke løses alene inden for sundhedsvæsenets mure

når man er kommet indenfor der så er problemet jo

at medarbejdere på arbejdspladser i danmark ikke har pligt til at oplyse præcis hvad de fejler når de melder sig syge nogle dage på arbejdet og der ikke sker nogen overordnet registrering af de diagnoser der ligger bag sygefraværet derfor findes der

hvor mange fraværsdage allergi medfører

i øvrigt også på arbejdspladser til at forebygge allergi men nedbringelse af sygefravær er ligesom med forebyggelse af allergi ikke noget der sker fra den ene dag til den anden

også og måske især uden for sundhedsvæsenet til sidst vil jeg sige at jeg mener at allergi

forskellige niveauer og indsatsen

mod allergi er tilrettelagt på grundlag af en faglig vurdering

og forebyggelsesindsatser både inden for og uden

og mindre belastet af allergien

jeg glad for at regeringen har kunnet skaffe tretten million kroner til at åbne et center for forebyggelse i praksis der skal hjælpe kommunerne med at løfte indsatsen blandt andet

til bedre indeklima i skoler og andre steder centeret ligger ude i kl huset og er på den måde et meget klart vidnesbyrd om at vi faktisk mener kommunerne både kan og skal løfte den brede forebyggelsesindsats i højere grad end dag og det gælder også på området her så blot til sidst der er ingen snuptagsløsninger

grebet til dem vi kan ikke med et enkelt fingerknips løse alle de problemer som allergikere

er det nødvendigt at vi bliver ved med at have fokus på det både i sundhedsvæsenet når problemet er opstået og i rigtig høj grad også i forebyggelsen og her skal det gå på tværs derfor vil jeg også fortsætte arbejdet med kommunerne om at få løftet den generelle forebyggelsesindsats

sagde at meget af det drejede sig om at holde rent og lufte ud og så videre

hvad det er der sker med allergier det er faktisk at

skal have nogle bakterier for

at undgå allergi man har faktisk fundet ud af at kvinder der

har større risiko for at få børn med

at man skal have syv pund skidt om året og der er faktisk noget rigtigt i det man har faktisk fundet ud af at kvinder der arbejder i en

hvis den kan gøre os klogere på hvad der skal til

håndbog en guide fra to tusind og seks

revidere den og se hvad

der skrev jamen i danmark fik jeg

ikke kunne tåle at spise hvede og der var mange ting der så skulle droppes undlade at spise

ikke mere allergi vi symptombehandler måske mere herhjemme end vi går ind og

ud af hvad årsagen er er noget vi kan gøre så viden er utrolig vigtig på det her område hvor vi måske

det er derfor det er vigtigt netop fordi vi ikke har de her allergologer som vi politisk

mere det fik vi jo at vide af speciallægekommissionen som

ventetider som vi ikke synes er acceptable slet ikke når jeg hører fra dem der

de skal rejse flere hundrede kilometer var jeg lige ved

gør noget ud af at uddanne deres læger

nogle ting vi skal have ind for at sikre at der sker noget på området det håber jeg

begrænsede kendskab til området

for patienter med moderat til svær allergi som har behov for en relevant faglig ekspertise på området

betydet at vi har betragtelige og utilfredsstillende regionale forskelle i enkelte regioner

noget større problem end vi står med i dag allergisk snue er formentlig den hyppigste kroniske sygdom blandt unge og yngre voksne i danmark blandt patienter med moderat til svær allergi

dansk videnskabelig undersøgelse påvist et signifikant tab af livskvalitet et tab som viste sig ikke at være afhængigt af hvorvidt man som patient også havde astma allergibetydningen i denne patientgruppe er således langt fra triviel den samfundsmæssige omkostning var ministeren inde på man ikke kunne regne ud

en undersøgelse publiceret i to tusind og fem

af patienter med allergisk snue som var henvist til specialistbehandling de beregnede at sygdommen var forbundet med direkte og indirekte udgifter

sekstentusind kroner per patient per år den årlige udgift er estimeret til at være seks tusind syv hundrede

såfremt man kun medregner direkte udgifter til læge og medicin samt sygedage er væk fra arbejdet

svære allergikere hvoraf cirka

syvhundredetusind er moderate til svære pollenallergikere kan den samlede udgift til allergien i denne patientgruppe estimeres til

jeg endnu en gang kan sige at vi er et samlet folketing som støtter op om et forslag til vedtagelse det er støttet af venstre socialdemokraterne dansk folkeparti socialistisk folkeparti radikale venstre liberal alliance og konservative ordlyden er

at mange danskere rammes af allergi og at det medfører forringet livskvalitet og øget sygefravær folketinget tager ministerens redegørelse til efterretning og understreger vigtigheden af at landets allergikere har ret til hurtig og lige adgang for korrekt diagnose og behandling folketinget noterer sig at retten til hurtig udredning i sygehusvæsenet som træder i

til at sikre at den nødvendige viden om allergi er til stede i sundhedsvæsenet i alle fem regioner så man sikrer et højt fagligt niveau rundt i landet forebyggelse af og gener ved allergi skal tænkes ind i udarbejdelsen af nye indsatser og initiativer ikke blot på sundhedsområdet da en tværfaglig indsats er nødvendig med henblik på at øge livskvaliteten for dem

det er et forslag til vedtagelse fra alle folketingets partier og det vil selvfølgelig indgå i de videre forhandlinger fru stine brix har

jeg bemærkede at ordføreren talte om den viden vi har om hvordan vi kan forebygge

faktisk ved at man kan forebygge især astma

vi ved at de børn der bliver udsat for passiv rygning har dobbelt så stor risiko for at få astma som de børn der ikke gør

en lille smule at dansk folkeparti ikke vil være med til at lave

tværtimod får man andre mennesker til at gå ind i deres huse i små rum

er med til at give bedre alternativer som vi ved at e cigaretter snus og så videre er noget af det er vi jo i

man kan se det så konkret at antallet af børn som blev indlagt med svær astma på hospitalerne

at man indførte en rygelov i england jeg vil tro at man kan finde de samme tal i danmark

stille sig på børnenes side men vælger at stille sig på

at man får skabt nogle røgfri miljøer omkring dem

røgfri miljøer vi er også rigtig glade for at man kan komme ind på en restauration og et værtshus hvor der er røgfrit miljø men vi synes også at der skal være en valgmulighed

vi skal ikke tvinge folk vi har ikke set at det hjælper

at holde op med at ryge at ud på gaden og andre steder

folk ryger i deres eget hjem og så videre så vi går ind for de samme ting

væsentlig omkring en million danskere lider af en eller anden form for allergi hvilket gør allergi til den hyppigst forekommende lidelse hos både børn og voksne forekomsten af allergiske sygdomme har været kraftigt stigende siden nitten tresserne men det glædelige budskab er at resultater af undersøgelser rent faktisk viser at stigningen blandt børn formentlig har

i dialog om fremtidens allergiberedskab om forebyggelse og om behandling skal vi løse fremtidens problemstillinger nedbringe antallet af patienter og sikre en bedre behandling er forebyggelse afgørende og det er afgørende at vi ser

kodeordet er samarbejde såvel internt på hospitalerne som i primærsektoren

at allergi rammer højtuddannede langt hyppigere end mennesker med en kort eller ingen uddannelse hvorfor

ved man reelt ikke anderledes ser det imidlertid ud på astmaområdet

socialt skævt dog med omvendt fortegn i forhold til allergiområdet

hænger astma og allergi uløseligt sammen

konsekvenser i form af forringet livskvalitet astma og allergi har også en række store samfundsøkonomiske omkostninger alene på astmaområdet er de direkte og indirekte samfundsøkonomiske omkostninger cirka en milliard

vil det være fordoblet til tre

i de mange allergikere og potentielle allergikere er en stærk og tværfaglig prioriteret indsats på forebyggelsesområdet helt nødvendig de praktiserende læger som sundhedsvæsenets fremskudte beredskab har en helt central funktion hovedparten af alle allergisygdomme

men kompleksiteten af allergisygdomme varierer fra patient til patient

undersøgelse

behandling varetages på flere niveauer desværre ser vi at ventetiderne på udredning ofte er lange og forbundet med store variationer fra tre uger i region hovedstaden til en hundrede og tyve uger i region nordjylland i to tusind og fire nedlagde man specialuddannelsen inden for allergibehandling

speciallægeuddannelsen for allergologer blev nedlagt fordi man i sin tid ønskede at sprede viden om allergi ud på en række andre specialer børnelæger lungespecialister hudlæger og praktiserende læger jeg besøgte for nylig allergicenteret på ouh og havde her lejlighed til at møde både patienter og behandlere på ouh har man i særlig grad evnet at dele viden på tværs af mange specialer det har resulteret i et meget dynamisk fagligt miljø og en række ekspertiser som er samlet under ét tag hvor det seneste tiltag er et eliteforskningscenter af international klasse inden for allergiområdet jeg kunne godt ønske mig at netop den succes og de forskningsmæssige resultater som man har opnået på ouh

resten af landets allergipatienter til gode i

børneallergiområdet ser ud til at have toppet kan man håbe på at indsatserne over for børnefamilier daginstitutioner og dagplejere har været virksomme men der er et stykke vej endnu

vedtagelse som dfs ordfører læste op for kort tid siden

en million danskere det er jo omkring hver femte er berørt af allergi gudskelov

er mange heldigvis kun berørt i let grad men

betyder det også at mange af symptomerne og konsekvenserne ikke bliver så synlige det bliver lidt sværere at måle

snuen der gjorde at man blev hjemme fra arbejde den dag egentlig var noget der samfundsøkonomisk

at sige spiller en kæmpe rolle for

der rigtig mange ubekendte når vi taler om allergi og om hvor meget det egentlig fylder i folks hverdag

diskutere rent politisk hvad der skal til men så kan vi jo i hvert fald sætte fokus på dem som har en middelsvær eller meget svær allergi vi ved at der i de kommende år

flere der kommer til at leve med allergi men desværre er det kun omkring halvdelen af dem som bliver diagnosticeret og resten derfor ikke altid

rigtige behandling der er nogle der

der går i alt alt for mange år med en ubehandlet allergi som ender med at at koste dem alt for meget livskvalitet

jo brug for at vi også får

forebyggelse handler det om et bedre indeklima som vi også har hørt flere nævne i dag

at vi beskytter børn og unge det handler om at vi udredningsmæssigt hurtigere kan komme i gang hvis det er

jo på vej med en udredningsgaranti der træder i kraft den første september den forventer jeg

dem der oplever at have allergi kan komme hurtigere til

at man bliver mødt i det øjeblik man har problemerne og ikke først tre måneder senere når man er blevet indkaldt til et møde

haft eksem på hænder da man var ung eller da man var lille skal man også vide at frisørfaget måske ikke er det bedste sted

tage sin uddannelse man skal vide at det kan have konsekvenser for ens valg at at man

hvis det er sådan at man har risiko for

udvikle astma så

det vi vinder ved at gøre en mere systematisk indsats er at vi kan få færre akutte indlæggelser færre mennesker der

skadestuen fordi de ikke kan få vejret eller

fordi allergien er brudt ud og

svulmer op eller bliver bange vi ved at det kan give flere arbejdsdage og det er jo noget som vi som samfund virkelig påskønner og vi ved at det kan give øget livskvalitet og mulighed for

en en pollenallergi eller en græsallergi den dag

er jo meget generende for mennesker

alverdens penge til rådighed i det danske samfund som tingene ser ud lige nu derfor er det rigtig vigtigt at vi fokuserer på at de tiltag

skal virke de skal give bedre sundhed de skal give bedre patientoplevet kvalitet men de skal også mange steder have den samme eller lavere omkostning og det er altså den udfordring vi står over for jeg synes at det er

repræsentant for socialdemokratiet vægt på at udredningsgarantien for dem som netop har en svær eller moderat allergi træder i kraft her den første september

i alle fem regioner og ikke kun nogle steder og at

vi skal have fokus på det brede

forebyggelse og rehabilitering er noget der ikke kun foregår inde i sundhedsvæsenet men også foregår på

på vores arbejdspladser og er noget som handler om at sætte fokus på arbejdsmiljøet

allergi det spænder fra lettere symptomer til at mennesker kan være så voldsomt generet af deres allergi at det kræver lange sygemeldinger eller at

bliver fuldstændig uarbejdsdygtige sundhedsministeren har allerede så udmærket redegjort for

hvordan allergi behandles i danmark og hvad baggrunden er for at specialet i medicinsk

det er et svært ord blev nedlagt

hører det det er også en ting som har fyldt noget i den offentlige diskussion men jeg hører til dem som er overbevist om at netop fordi allergi er så mange forskellige ting

er en bred og tværfaglig indsats fuldstændig nødvendig der er utrolig stor forskel på den behandling man skal have afhængigt af om det er pollenallergi eksem fødevareallergi eller parfumeallergi man lider af

jeg tror egentlig godt at der kan være et spørgsmål om at den vejledning som alle praktiserende læger har

bliver brugt tilstrækkeligt her har sundhedsstyrelsen selvfølgelig en mulighed for at gøre mere opmærksom på behovet og en rolle at spille i

sætte fokus på området men når vi taler om allergi

helt utrolig meget at hente ved også at tænke i forebyggelse vi kan selv huske på at en god idé at gøre rent lufte ud og holde op med at ryge vi kan minimere vores brug af kemikalier vaske nyt tøj og lade nye møbler og boligtekstiler dampe af inden det kommer inden døre vi kan undlade produkter med parfume ikke mindst til vores børn for parfumeallergi er faktisk en af de allermest udbredte voksenallergier vi har herhjemme og den kan være fuldstændig handicappende for folk hvis de har det i svær grad samfundet har naturligvis også en rolle at spille det gælder for eksempel de valg af planter man bruger i det offentlige rum birk græs og platan er blandt de foretrukne plantevalg selv om det er netop de arter der giver flest

så er der selvfølgelig sikringen af et bedre indeklima

her er beskyttelse mod passiv rygning selvfølgelig et af

tiltag vi overhovedet kan lave det er nemlig sådan at også på dette område er tobak

er en af de allerallervæsentligste årsager til udvikling af astma

er også mistænkt for i høj grad at påvirke allergikere så i denne sag er forebyggelse mindst lige så væsentlig som den nødvendige behandling der selvfølgelig skal kunne tilbydes det er bare om at komme i gang

debatterede med enhedslistens ordfører

det synes vi selvsagt er en fremragende og rigtig rigtig god idé

på voksenrygere der er begyndt at ryge

er at for den ene gruppe er udfordringen at holde op og for den anden gruppe af udfordringen at

hører til dem som synes at vi har en samfundsmæssig forpligtelse til at forsøge at forhindre at børn begynder at ryge det er der en lang lang lang række årsager til en af dem er bla

det er lige præcis det der sker

at et meget stort antal voksne mennesker er holdt op med at ryge og at selv voksne rygere

i vidt omfang lader være med at ryge indendørs i deres eget hjem hvis de har små børn

er holdt op vi skulle gerne have den holdning til

vores børn og unge og jeg kan i hvert fald

indtil nu hvor vi har lavet en ny ændring i rygeloven har været at efterskoler var rene rekrutteringsanstalter

at rejse den her debat jeg er en af dem der er meget meget optaget af den her problemstilling det hænger nok sammen med at vi er fem i min familie og vi har alle sammen allergi

ene familiemedlem har kun én ellers er det

med sundhedsvæsenet må jeg ærligt indrømme

sådan burde det være hver eneste gang men jeg har også været igennem meget meget lange forløb forløb med meget lange ventetider

hvor den ene læge henviser til den anden men så kan den anden læge ikke tage sig af

en tredje læge der ikke har læst journalen

går i gang med et forløb som faktisk slet ikke er det

når man

det er vigtigt at blive ved med at have fokus på det her og jeg glæder mig faktisk rigtig rigtig meget til

hurtige udredning i sygehusvæsenet for

og jeg synes også at vi skal tage ansvaret på os og følge udviklingen men man skal også huske på

kommer ind et sted hvor man har brugt et rengøringsmiddel med

så mange mennesker

os at lave en fælles udtalelse ligesom i

det styrker lidt den måde vi skal arbejde på at vi ikke bruger det her som en anledning til at stå og råbe og skrige ad hinanden

reelt er interesserede i at prøve at finde nogle løsninger hvor der ikke går politik i det så derfor

synes alligevel det er vigtigt allergi bliver måske nogle gange overset fordi det ikke er

har så store konsekvenser som kræft eller hjertesygdomme

en sygdom der trækker de store overskrifter alligevel

været en del omtale af den netop fordi behandlingen ikke er i orden og fordi det kan være svært at få den rette diagnose

i forebyggelsen flere har sagt at det er rigtig svært at

forebygge fordi vi har at gøre med nogle meget komplekse

en del viden på området

de radikales ordfører var også inde på at vi ser en kraftig vækst i forhold til parfumeallergi

mange af de produkter som vi omgiver os med i dagligdagen

bliver tilsat parfume også selv om de måske bliver markedsført som

de kemiske stoffer som vi omgiver os med i vores hverdag

kunne tage yderligere initiativer altså man kunne for eksempel stille krav om at der skulle være en meget tydelig mærkning af de produkter

man kunne jo også overveje om man skulle forbyde nogle af de her duftstoffer især i de produkter som som er målrettet børn

har tidligere haft aftalt en

kørselsafgift på lastbiler som netop skulle

specialet allergologi det

specialet er blevet integreret ind

er specialviden til stede men jeg

så vil jeg sige til sidst ligesom andre har været inde på

den udredningsgaranti som vi vedtog for nogle måneder siden det vil jo kræve af regionerne at de bliver langt bedre til at planlægge

får stillet en diagnose hurtigere end de gør i dag og de får den rette behandling så mon ikke det kan være en motivator for at vi får et bedre et bedre behandlingssystem

at rejse den her debat og tak til sundhedsministeren for

flere ordførere har peget på de initiativer som allerede er sat i gang

ikke nogen tvivl om at allergi er et problem for rigtig mange danskere op imod en million danskere har allergi men heldigvis sker der også medicinske fremskridt på det her område for eksempel har det danske medicinfirma alk

udviklet en pille som for øjeblikket bliver testet i seks europæiske lande den her pille betyder at

tage fri fra arbejde længere mange allergikere tager i dag fri hver sjette uge for at tage til en læge eller en speciallæge for at få en indsprøjtning pointen er altså at der sker medicinske fremskridt og at

vil blive løst herindefra men vil blive løst ude i civilsamfundet det er jo glædeligt at rigtig mange mennesker millioner af mennesker verden over i de her år langsomt men sikkert bliver løftet ud af fattigdom det betyder at markedet for allergimedicin bliver større at der vil blive investeret mere og jeg tror sådan set at løsningen vil komme derfra og måske i mindre grad fra hvad vi vedtager og beslutter herinde

er det selvfølgelig vigtigt at vi

for at rejse den her debat om allergi allergi er jo sådan set en folkesygdom hver femte dansker lider af en eller anden form for allergi

se at det er i kraftig stigning verden over ikke kun i danmark men verden over nogle mener endda at vi oplever det man kan kalde for en allergisk epidemi noget af det hænger jo nok i høj grad sammen med den måde vi lever på vores livsstil de ting vi smører os med de ting vi sprøjter på kroppen i det hele taget de ting vi omgiver os med

vi begynder nu at kunne se resultaterne af den måde vi lever på for allergi er jo meget hæmmende for den enkelte person ja fødevareallergi kan jo faktisk være direkte livstruende for den enkelte

også hudallergi kan jo være meget irriterende og også

at man føler sig lidt marginaliseret fordi man ikke har lyst til at komme ud og vise

i den grad genere når man er sammen med andre mennesker i det hele taget er rækken af allergiformer og det man nu bliver påvirket af meget meget lang men det er også vigtigt at holde sig for øje at

allergi og allergiske sygdomme jo ikke kun er noget som er et problem for dem det rammer det er også i høj grad et samfundsproblem vi har at gøre med blandt andet fordi de allergiske sygdomme er livslange og også fordi vi simpelt hen kan se at det er med til

to ekstra sygedage per person om året så har vi faktisk at gøre med en to million ekstra årlige sygedage

det er rigtig mange penge vi har at gøre med her der er brug for en styrket indsats og der er brug for at den nyeste viden kommer i spil der er også brug for et bedre samarbejde mellem de forskellige aktører inden for sundhedsområdet

der også er adgang til den bedst mulige viden inden for området det er nogle af de ting som

er blevet læst op af ordføreren for dansk folkeparti

værsgo til fru liselott blixt

det kunne jeg godt tænke mig var noget vi så i alle regioner eller at

har brug for af den slags har vi brug for

komme og blive testet med det samme det var ønskværdigt at man kunne det i stedet for at man hver gang skal tage fri en dag fra arbejde og bruge noget tid på det

problemstillinger vi ser og det er jo de ting vi skal

så jeg synes der er kommet rigtig mange gode ting frem

er vi foretager os og hvilken livsstil

forhandlingen er åbnet

debattere tre beslutningsforslag her i dag

omhandler administrative byrder

ligger mig meget på sinde med det første beslutningsforslag b fem og fyrre foreslår venstre og

indføre et nabotjek af nye erhvervsrettede love og regler formålet er ifølge forslagsstillerne at værne om konkurrenceevnen og begrænse overimplementering af international lovgivning i danmark jeg er enig med forslagsstillerne i

derfor er det også allerede i dag sådan at alle ministerier forud for udarbejdelse af ny lovgivning bør undersøge hvorvidt der er relevante erfaringer fra andre lande det princip kan man læse i justitsministeriets vejledning om lovkvalitet det har været praksis længe det er der ikke noget nyt i

arbejde som ministerierne udfører mener jeg at vi bedst kan varetage hensynet til konkurrenceevnen gennem dialog med erhvervslivet frem for dialog mellem myndigheder på tværs af lande blandt andet har erhvervslivet i forbindelse med den almindelige høringsprocedure mulighed for at pege på hvilke elementer

forslag til en ny lovgivning der kunne give anledning til særlige udfordringer for konkurrenceevnen beslutningsforslaget forstår jeg sådan at forslagsstillerne ønsker at nabotjekket skal

det er min vurdering at der er en række væsentlige udfordringer forbundet med forslaget

et nabotjek være meget ressourcekrævende og da der heller ikke eksisterer en metode der kan anvendes til

opgøre og måle konkurrenceevnebelastningen

risikerer vi at ende ud med noget som ikke har en stor værdi

kan der være specifikke forhold i de enkelte lande som gør det vanskeligt

og organiseringen af den offentlige sektor

allerede på at forebygge unødig konkurrenceevnebelastende lovgivning

er sådan i dag at ministerierne skal inddrage relevante erfaringer fra udlandet og gennem dialog med erhvervslivet og andre interessenter i den almindelige høringsproces får de enkelte myndigheder kortlagt erhvervslivets interesser

ny lovgivning på den baggrund mener jeg ikke at et nabotjek som foreslået er den rigtige løsning regeringen kan af de nævnte grunde ikke støtte beslutningsforslaget

billigere ved enten at flytte til sverige eller at flytte til tyskland her ser vi altså et konkret eksempel på hvad det betyder at vi indfører meget restriktive krav i danmark

til kina eller indonesien eller andet men i forhold til vores naboer sverige og tyskland er ministeren ikke enig i at hvis vi fortsætter den kurs som regeringen på nogle punkter har lagt kommer det til at koste

lovgivning det er også muligt ved ny lovgivning at

gerne vil fortsætte med at støtte op om der er ikke behov

at det vurderes at det vil

belastningen på konkurrenceevnen og det har vi ikke nogen interesse i og det har dansk erhvervsliv ikke nogen interesse

regeringen meget fornuftigt at

henter inspiration i andre lande når der skal udarbejdes

vi lytter til erhvervslivet

danske arbejdspladser ministeren siger

vi har jo debatteret gartnerierne og no hvad var det for nogle overvejelser

det er også noget af det som vi ønsker skal være en styrke

ved de spørgsmål som som herre mads rørvig stiller her og nu er

er at der bliver krav om at myndighederne skal opgøre konkurrenceevnebelastningen af dansk lovgivning

og så bliver det et forsøg på sammenligning af lovgivning

er meget forskellig og så risikerer vi simpelt hen at nabotjekket bliver en bureaukratisk

der vil resultatet jo overhovedet ikke modsvare den indsats

jeg er helt enig med herre mads rørvig i at det her handler om politik og regeringen har en politik om at vi ønsker færrest mulige byrder på erhvervslivet vi ønsker mest mulig vækst skabelse af job og en grøn

næste ordfører er herre jan johansen

venstres ordfører venter nok til sidst så det er den socialdemokratiske ordfører er på nu

at ordføreren herre benny engelbrecht ikke kan være til stede så jeg har lovet at læse hans ordførertale op i dag behandles tre beslutningsforslag vedrørende administrative lettelser for erhvervslivet det er de sidste tre af i alt fem beslutningsforslag fremsat af venstre og de konservative i folketingets andet halvår i det første beslutningsforslag b fem og fyrre

såkaldt nabotjek af love og regler i danmarks nabolande før der bliver vedtaget ny erhvervsrettet lovgivning formålet hermed er ifølge forslagsstillerne at sikre at der ikke indføres flere regler for erhvervslivet end højst nødvendigt socialdemokraterne mener det er almindelig sund fornuft at de danske myndigheder ser til udlandet når der skal udarbejdes ny national lovgivning derfor er det allerede et generelt princip for myndighedernes udarbejdelse af lovgivning at der tages højde for relevante internationale forhold

med hensyn til regulering af erhvervslivet

med erhvervslivet frem for dialog mellem myndigheder på tværs af landene populært sagt

spørge patienten hvor det gør ondt frem for at spørge lægen

på den baggrund at socialdemokraterne sammen med resten af regeringen har oprettet et virksomhedsforum hvor erhvervslivet kan komme med forslag til forbedringer

af de eksisterende lovgivninger til gavn for både deres og danmarks konkurrenceevne samlet set vurderer vi at det ville være særdeles ressourcekrævende hvis myndighederne

af erhvervsrettet lovgivning på den baggrund kan socialdemokraterne ikke støtte

sådan at det vil opleves mindre administrativt tungt for de erhvervsdrivende at

forretninger i danmark

når vi skal implementere ny lovgivning i danmark skal vi

være i sverige og tyskland sådan som der står i bemærkningerne til forslaget i dansk folkeparti har vi ikke så meget imod

beslutningsforslaget her det kan sådan set være meget positivt at

hensyn til eksempelvis eu lovgivning

man ser på den del af den problemstilling men vi synes samtidig at det

ret omkostningsfrit at støtte den

form for beslutningsforslag som

se på nogle af de tidligere beslutningsforslag som er vedtaget her i folketinget der kan jeg eksempelvis nævne

første marts to tusind og elleve

forslagsstillere på det her beslutningsforslag havde magten

samme udfordringer

dansk folkepartis beslutningsforslag som jo lagde op til at

sikre at der hvert år bliver lavet en

gennemgang af hvordan erhvervslivet i danmark

oplever de administrative byrder konsekvenserne af ny lovgivning og konsekvenserne af reguleringer på det

skulle gøres en gang om året og det var noget som hele folketinget støttede

konsekvenserne af lovgivning og regulering rent overordnet det var sådan at

reducere de administrative byrder med ti procent

inden to tusind og femten og der ligger altså i

nogenlunde de samme initiativer netop fokus på at vi ikke har unødig regulering af det danske erhvervsliv og dermed unødige administrative byrder

set bare sige hvis ellers den nuværende regering løftede arven fra b fire og tyve fra den første marts to tusind og elleve

socialdemokraterne og de radikale faktisk stemte for dansk folkepartis beslutningsforslag ja så ville vi kunne se frem til at der blev en bedre regulering og en bedre

det bedre for de danske erhvervsdrivende så

gammel vin på nye flasker er ikke noget nyt i det men det er da ganske positivt at vi får lov til at diskutere det

set bare gerne have beslutningsforslaget fra marts to tusind og elleve gennemført så kunne vi undgå alle de

vi taber eksport og job og dermed velstand

flere i aktiv selvforsørgelse og dermed øge velstanden og pengene skal jo netop gå til at

lette skatterne for erhvervslivet så vi kan få skabt flere private job og netop øge konkurrenceevnen venstre og konservative foreslår i dag sådan et obligatorisk nabotjek og som jeg forstår det

det betyde at der i

lovforslag der bliver fremsat skal være en gennemgang af hvad andre lande har valgt at gøre på et område

ret dyrt og bureaukratisk hvis der skal sidde en masse embedsmænd i forskellige ministerier og ringe til andre lande

ud af hvordan deres love er og hvordan de virker og

liste det op i et lovforslag det kommer

hos enten danskerne eller virksomhederne

det kan man jo ikke ligefrem sige øger konkurrenceevnen derfor synes vi ikke specielt godt om det forslag når vi laver lovgivning

kigger ministerierne selvfølgelig på andre lande og det er er som erhvervs og vækstministeren nævnte også skrevet ind i den vejledning der eksisterer om hvordan god lovkvalitet er der er også

hvert fald lagt mærke til at når vi har lovforslag

kommer der ret mange meldinger fra erhvervslivet om at det og det synes de er for hårdt og at det er anderledes end i andre lande så jeg synes

og indspark kommer frem i rigelig mængde sådan som

ikke er nogen grund til at hyre endnu flere embedsmænd til

en masse ekstra sider hver gang vi lovgiver

nabotjek og derfor kan vi ikke støtte

jeg kan sige at at vi hverken kan støtte b fem og fyrre b seks og fyrre eller b

som flere har været inde på før mig

er det naturligvis sådan at vi altid tjekker lovgivningen i i landene omkring os og lader os inspirere og ser om der er er gode ideer at hente men jeg vil gerne kommentere sådan mere grundlæggende

deler vi fra enhedslistens side ikke opfattelsen af at lovgivningen eller reguleringen for den sags skyld skulle være skadelig og belastende for erhvervslivet tværtimod kan det jo være fuldstændig nødvendigt at vi stiller krav til for eksempel arbejdsmiljø

det faktisk kan vise sig at være

for danske virksomheder at vi har stillet de her krav

fordi danmark er kendt for en høj fødevaresikkerhed har vi også gode muligheder for at afsætte fødevarer til omverdenen

øvrigt bemærke at en meget stor del af lovgivningen som jo kommer på

kommer som følge af eu lovgivning

svært ved at se hvordan vi skulle kunne stoppe det i tre år eller

fuldstændig underdrejet når det gælder international konkurrence netop er fortegnet det er jo ikke sådan at danske virksomheder står specielt dårligt i den internationale konkurrence vi sælger faktisk mange produkter til udlandet og vi har også et pænt overskud på betalingsbalancen samtidig kan man

i dagspressen læse den ene rangliste efter den anden hvor danmark bliver kåret til at være et af de bedste lande i verden at drive virksomhed i fordi vi har et velreguleret samfund en god infrastruktur et godt velfærdssamfund og en masse andre konkurrencefordele som vores virksomheder nyder godt af nu lægger jeg mærke til at der er kommet nogle

shirt på hvor der står samarbejde fremmer forståelsen hvis jeg kan læse rigtigt ja de nikker

og et af de parametre som tit bliver fremhævet som en stor fordel for det danske arbejdsmarked

og at vi laver gode aftaler som gør at der er stabile vilkår for både virksomheder og medarbejdere men det kræver selvfølgelig at vi værner om de frie forhandlinger

en voldsom opbremsning i den hjemlige efterspørgsel både fordi vi strammer så hårdt op

den offentlige sektor

til stede i danmark

vil hjælpe på de især små og mellemstore virksomheder som oplever at det er svært at få fyldt ordrebogen op at man fjerner regler som som

i dag beskytter arbejdsmiljø miljø natur og så videre

sådan set heller ikke det kommer til at hjælpe at man sænker selskabsskatten formentlig kommer vi bare til at se nogle virksomheder som sparer endnu mere op end de allerede gør eller udbetaler større udbytter til deres aktionærer så det der er vores bud på hvordan vi kommer ud af krisen og hvordan vi understøtter det erhvervsliv vi har i danmark

er jo at vi får sat gang i en fornuftig efterspørgsel for eksempel at vi lader kommunerne bruge de penge

det kan også være at vi i langt højere grad

skabe vedvarende energi eller

tror jeg er det der skal til for at vi får skabt job

en anden sag hvor folk blev ramt på pengepungen herhjemme men jeg

at det var der ikke så meget at gøre ved men anerkender enhedslisten ikke

eu lovgivning alene i to tusind og tolv blev der

otte og halvfjerds tilfælde her i danmark

betyder jo

og det har faktisk betydet at man i storbritannien har har lavet administrative lettelser for det der svarer til

kroner i administrative byrder hvis vi havde den samme interesse i ikke at overimplementere ikke at overregulere og ikke hele tiden at komme med nye bekendtgørelser

en idé i at se på det her til gavn for konkurrenceevnen

det er et helt andet spørgsmål som ordføreren stiller og som handler om

danmark overimplementerer eu lovgivning enhedslisten er jo ikke et af de partier som gladelig springer til hver gang eu siger at vi skal slå hælene sammen og

implementere præcis den lovgivning som eu dikterer vi kigger altid på om en lovgivning er fornuftig om den fremmer

beskyttelsen af naturen om den fremmer

så det var mere en kommentar til venstre som jo står bag de her beslutningsforslag

når man ønsker et regelstop i tre år hvordan forholder man sig så til at eu kommer med rigtig meget lovgivning på det her område

på tre år eller en udskydelse

at man kan indføre forbedringer

var enhedslisten med til at afskaffe fedtafgiften

man kom til den dato hvor man måtte lade ny lovgivning gælde fra eller

det fordi der var tre år til at man måtte måtte indføre nye regler altså jeg synes at

til regulering

ikke kommet til det andet punkt endnu så vil jeg

dansk folkepartis skyld at folk har mistet deres dagpenge der håber jeg bare at ordføreren trods alt har lidt hukommelse tilbage med hensyn til

med hensyn til antallet af ledige i danmark det synes jeg måske

det var dansk folkeparti som lagde de afgørende stemmer til at vi i dag har et markant forringet dagpengesystem og dermed faktisk svækker noget af det som har været

det bliver så endnu mere absurd når man tænker på hvad det var dansk folkeparti fik for at forringe dagpengeperioden og i øvrigt også

efterlønnen det var en grænsebom jeg synes godt nok at det at tale om at jeg skulle lide af hukommelsestab er lidt langt ude i den her sammenhæng

jeg også henviser til nogle af de beslutningsforslag som er på senere som jeg startede med at sige ville jeg kommentere den samlet jeg synes at der ligger den samme

at regulering som sådan skulle være noget dårligt og det er

økonomisk vækst vi har udsigt til en meget meget lav økonomisk vækst frem mod

og tredive en lavere økonomisk vækst end

det offentliges mulighed for at levere service af høj kvalitet

velstandsudvikling som andre lande får del i anerkender ordføreren og enhedslisten ikke det simple faktum som er velbelyst at reformer

lige nu dratter ud af dagpengesystemet

er arbejdsløse er at vi

folketinget men også i kommuner og regioner hvor man har mulighed for at agere

med til at skabe arbejdspladser så de får en chance for at vise hvad de duer til så de får en chance for at bidrage til samfundet

som liberal alliance også taler for

mindsker vi automatisk ungdomsarbejdsløsheden hvordan i alverden kan det være at når man

set på at vi kunne hjælpe nogle af de mennesker der rigtig gerne

mulighed for at bruge de penge som som de har på kistebunden til at sætte gang i nye byggerier det ville da med det samme skabe nye job for eksempel

opkrævet hos nogle virksomheder og

borgere som så ikke kan bruge de penge og hvis man har en tro på at vi politikere herinde skulle være bedre til at bruge pengene

skaber økonomisk vækst end mennesker ude i samfundet der gennem de mange valg de

kan man måske godt følge enhedslistens tankegang jeg har bare meget svært ved at se nogen som helst historisk dokumentation for at økonomisk vækst skabes ved at have en meget meget stor offentlig sektor og et meget højt skattetryk der er en helt helt klar sammenhæng mellem den offentlige sektors størrelse

jo større den offentlige sektor er blevet jo mere staten fylder i den samlede økonomi jo mindre bliver den økonomiske vækst i samfundet det er uden for enhver tvivl og det er

uden om at se på den offentlige sektors størrelse

der har vi en rekord og det er derfor at vi har udsigt til så lav

at den offentlige sektor stat kommuner og regioner ikke har en positiv rolle at spille hvis vi kigger på et samfund som det danske eller

det man kan se jo fuldstændig det modsatte af hvad ordføreren siger

har en stor stat altså en stor velfærdsstat men som alligevel har en af

er nogle af verdens rigeste lande så

ordføreren siger så vil jeg sige at selvfølgelig skaber vækst

går ud og køber der er med til at skabe en efterspørgsel men den offentlige sektor altså indkøb i kommuner regioner

de absolut største efterspørgere i danmark

og højrefløjens side går ind og lægger en så kraftig dæmper på væksten i det

virksomheder som afsætter varer

samspil mellem den offentlige sektor og den private sektor i danmark og en gensidig afhængighed jeg kan simpelt hen ikke følge

hvis man skærer kraftigt ned på den offentlige sektor

kommer til at se en kraftig opblomstring i den private sektor tværtimod

mange årtier vi var også et rigt land før vi havde en meget stor offentlig sektor og en meget stor stat faktisk er vi blevet relativt fattigere i takt med at vi har opbygget en meget stor offentlig sektor i nitten tres var danmark verdens femte rigeste land

den store offentlige sektor der har gjort danmark rigere det er der simpelt belæg for at sige det var det jeg lige skulle

gerne holde en tale på vegne af vores ordfører

ikke kunne være her i dag forslaget her vil sikre at vi ikke indfører lovgivning der er overdreven restriktiv og hæmmer dansk konkurrenceevne unødigt danske virksomheders mulighed for at konkurrere på rimelige vilkår bør have en meget central plads i dansk politik i disse år da dansk økonomi på mange måder er presset danmark har den lidet flatterende ære at indtage en suveræn førsteplads hvad angår skatte og afgiftstryk i eu samtidig er danske virksomheder pålagt meget

derfor er det helt på sin plads at sætte fokus på de vilkår vi tilbyder danske virksomheder for dermed at sikre at vi ikke falder længere tilbage i konkurrencen om vækst og arbejdspladser det er altid en forbedring når folketinget kan tage stilling på et mere oplyst grundlag og de oplysninger man ønsker i dette forslag er helt essentielle derfor kan liberal alliance støtte

fru karina lorentzen dehnhardt og skal holde talen på vegne af hende jeg vil gerne

det her forslag trods alt er begyndt at ville tage bedre vare på danmarks konkurrenceevne for som bekendt blev konkurrenceevnen kun dårligere og dårligere under den tidligere regering det er en udvikling som den nuværende regering kæmper for at få vendt så vi kan få skaffet

den private sektor der skal derfor ikke herske tvivl om at regeringen er meget optaget af at få styrket konkurrenceevnen så vi kan sikre en ordentlig velfærd også på lang sigt når det er sagt

som er vejen frem for det første er det vanskeligt at opgøre hvad en specifik regel betyder for konkurrenceevnen og for det andet er det meget svært at sammenligne betydningen af specifik regulering direkte på tværs af forskellige lande som kan have indrettet deres samfund på forskellige måder hertil kommer at det vil være ressourcekrævende at foretage nabotjek på den måde som der er lagt op til i forslaget derudover tager vi allerede højde for problemstillingen i dag idet myndighederne som

generelt princip forud for udarbejdelsen af en ny lovgivning eller anden regulering bør undersøge om der er relevante erfaringer fra andre lande som man med fordel kan lade sig inspirere af i stedet er vejen frem en tæt dialog mellem de danske myndigheder og erhvervsdrivende det er de danske virksomheder som ved hvad der har betydning for konkurrenceevnen og dermed muligheden for at afsætte deres produkter det har hverken de svenske eller tyske myndigheder en bedre viden om regeringen har andet nedsat et virksomhedsforum for enklere regler vi skal afdække nye områder der kan afbureaukratiseres for at gøre det enklere at drive virksomhed virksomhederne skal bruge deres tid på at drive forretning og ikke på unødvendigt administrativt arbejde derfor tager vi blandt andet dialogen med erhvervslivet i virksomhedsforum hvor problematikken også har været vendt i forhold til implementeringen af eu reguleringer omkostningerne ved at gennemføre forslaget

hvis det indre marked fungerer efter hensigten

øges produktiviteten også derfor foreslår vi fra venstres og

det er nødvendigt at foretage et nabotjek inden vi gennemfører erhvervsrettet lovgivning i danmark det er værd at skrue på den her simple knap og vi skal gøre det for

sikre de bedste rammer for danske virksomheder for det er de danske virksomheder der fremover skal sikre vækst og velfærd

for debatten der har været i forbindelse med beslutningsforslaget

teknokratiske argumenter for hvorfor det ikke kunne lade sig gøre men jeg savnede

kan man gøre det i udvalgsbehandlingen

det kun ministeren man kan stille spørgsmål til i udvalgsbehandlingen så jeg er skuffet over

det er regeringen foretager sig i den her forbindelse og hvor det er værd at lave et nabotjek så kan man jo bare kigge på at det første

var at hæve skatter og afgifter med seks milliard kr

mindre attraktivt at arbejde og det forholder sig stadig sådan at hvis et kontanthjælp skal have tusind kroner mere til sig selv om måneden

ikke noget der fremmer dansk konkurrenceevne eller skaffer flere job i bogen til danske virksomheder

et af de steder hvor vi har et venstre som taler med i mindst to tunger

er en kritik af regeringen at man har valgt at hæve skatterne ganske betragteligt da den nye regering trådte til

med til at alle vores punktafgifter på sukkervarer sodavand øl slik

skal indeksreguleres rent afgiftsmæssigt

danske forbrugere på de her konsumvarer med over seks hundrede million

god ordens skyld bekræfte at det altså også har betydning for

reelle skattelettelser for fem milliard

jeg altså det første og der var vi med til at trække en skatteaftale i den rigtige retning men vi besidder ikke flertallet herinde så derfor har vi selvfølgelig ikke mulighed for at bestemme alt ned i detaljen men

et meget godt billede af hvad det er der sker i øjeblikket det første regeringen gjorde var at lave en finanslov hvor man hævede skatter og afgifter med seks milliard kroner

så skulle vi så ind og hjælpe dem med at rydde op bagefter og der gik et halvt år hvor vi så satte den ned med

fem milliard kroner det var sådan to skridt tilbage og så et frem nu vil man så lave en en vækstpakke hvor vi i venstre siger jamen lad os da få et byrdestop så vi er sikre på at når

skal forhandle en finanslov til efteråret med enhedslisten så har vi en sikkerhed for

vi har i øjeblikket som herre hans kristian skibby fremlægger

at venstre med skatteaftalen

grænsehandlens følsomme varer slik

byrdestop og alt det andet som ordføreren

med seks hundrede million

skattelettelser så håber jeg de fleste ligesom deler billedet af at det gør venstre

det kommer også til udtryk i den skatteaftale som vi indgik der er mange plusser og minusser heldigvis

så den skatteaftale sikrer reelle skattelettelser

mindre streng end den som venstre selv

vi gik til valg på det var blandt andet en energiaftale og det var

vi ser i øjeblikket er jo at regeringen hæver skatter på forskellige områder og det vi var med til at sikre i den skatteaftale som herre hans kristian skibby også nævnte

vi sænker skatten og der lykkedes det os faktisk også at være med til at sænke skatten på arbejde og vi kom op på fem milliard kroner det er jeg ikke sikker på var sket

man havde lavet en aftale med enhedslisten i stedet for

samtidig en energiaftale som hæver afgifterne for virksomheder og borgere i det her samfund med mange mange milliarder kroner og som jeg kan forstå selv de økonomiske vismænd ikke finder specielt fornuftig i den forstand at de mener at den hverken sænker forureningen eller skaber job så hvad er forklaringen på at et liberalt parti kan være med i en sådan aftale

sige at det var en aftale som regeringen har lagt frem det gjorde venstre jo også selv endda så vidt jeg husker

end det som regeringen lagde frem måske ikke som regeringen lagde frem men den blev i hvert fald mindre dyr end det som

i folketingssalen regeringen fremlægger et udkast til energiaftalen

søge indflydelse der hvor man kan og minimere skaderne det var også det der skete med energiaftalen når det er sagt mener vi jo stadig der er rum

forbedring inden for energiområdet så hvis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

og konservative at genindføre det tre årige regelstop for små og nystartede virksomheder

enig med forslagsstillerne i at det er vigtigt at vi sikrer gode rammevilkår for virksomhederne generelt og for iværksættere regeringen har derfor iværksat en ambitiøs indsats for enklere regler som skal skabe varige lettelser for såvel små som store virksomheder jeg vil gerne fremhæve et par resultater fra vores arbejde som

små og nystartede virksomheder for det første har vi indført en ny digital løsning

reducerer sagsbehandlingstiden for registrering af enkeltmandsvirksomheder det tager nu gennemsnitligt to dage hvor det før tog en uge

indført en digital løsning så nye virksomheder bliver digitalt køreklare når de registrerer sig og får et cvr nummer her udstyres de med redskaber som nemid

for det tredje indfører vi en erklæringsstandard som erstatter revisionspligten for mindre virksomheder

endelig har vi nedsat virksomhedsforum og her kan små og nystartede virksomheder og alle andre virksomheder i det hele taget komme med forslag til regelforenklinger der kan gøre det nemmere at drive virksomhed regeringen har også fokus på at skabe rammer der kan fremme iværksætterlysten i danmark

finansieringsmuligheder med over tolv milliard

et iværksætterselskab som kan stiftes med en kapital

et større økonomisk indskud når jeg læser beslutningsforslaget finder jeg faktisk tanken om regelstop sympatisk men jeg mener ikke det vil lette byrderne for de virksomheder vi taler om et midlertidigt regelstop vil blot udskyde nye regler og når de tre år er gået omfattes virksomhederne fra den ene dag til den anden af alle regler

kan man da tale om en byrde jeg vil hellere bruge kræfterne på at skabe varige lettelser så virksomhederne også efter tre år oplever at det er blevet enklere at drive virksomhed og så mener jeg at regelstoppet har den svaghed

eu regulering forordninger gælder umiddelbart og direktiver skal implementeres

ganske betydeligt omkring halvtreds procent af de danske virksomheders administrative byrder stammer nemlig fra eu regulering storbritannien indførte et regelstop i april to tusind og elleve erfaringerne herfra er også at mange regler er blevet undtaget fra regelstoppet af forskellige årsager for eksempel som udgangspunkt alle former for eu regulering

man kunne sige ingen regler uden undtagelse men hvis eu regulering skal lades ude af et regelstop udvander man regelstoppet

den baggrund mener jeg ikke at et regelstop er den rigtige vej

derfor kan regeringen ikke støtte

for små og nystartede virksomheder formålet med beslutningsforslaget er ifølge forslagsstillerne at mindske den administrative byrde som små og nystartede virksomheder er særdeles sårbare over for socialdemokraterne er helt enige med forslagsstillerne i at vi skal gøre alt hvad vi kan for at små og nystartede virksomheder har gode og stabile rammevilkår derfor har vi sammen med resten af regeringen iværksat en række tiltag der tilsammen gør det lettere både at starte og drive virksomhed i danmark der er indført flere konkrete tiltag målrettet små og nystartede virksomheder lad mig blot nævne nogle af dem der er indført en erklæringsstandard som erstatter den mere omfattende

der giver nye virksomheder overblik over vigtige krav til registrering

digital postkasse med videre dertil har regeringen for nylig fremsat et forslag om en ny selskabsform

en kroner jeg skal i den forbindelse sige at socialdemokraterne ser frem til at både venstre og de konservative støtter op

når det skal behandles her i salen senere

mener ikke at et regelstop for små og nystartede virksomheder

sympatisk forslag i og med at det har sigte på at vi skal kigge på om vi kan gøre noget ved de regelbyrder som

lagt ned over de danske virksomheder men i dansk folkeparti har vi mere fokus på varige løsninger

regelstop er jo ikke et usympatisk forslag men vi mener altså at det der skal være fokus på

er faste vedvarende forbedringer af den måde som vi indfører

have en mindre virksomhed en større virksomhed og så videre

mindre indviklede og om de dermed kan være

gøre bureaukratiseringen mindre jeg synes

at venstre og konservative vælger at sætte fokus på det her med regelstop og om det kan være

at det der må være det grundlæggende

at vi skaber faste vedvarende forbedringer for hvis en iværksætter

en relativt lille regelbyrde og så når de tre år er gået

en masse forskellige lovkrav

give en stor forskrækkelse tror jeg hos mange af de her selvstændige erhvervsdrivende

for små og nystartede virksomheder

udmeldinger der kom fra venstres leder herre lars løkke rasmussen så sent som den attende februar

det her med hvad der skulle være venstres bud på en vækstpakke

indføres et tre årig t regelstop for erhvervslivet under et det betyder altså at det ikke kun var små og nystartede virksomheder som skulle have et regelstop det var faktisk alle danske virksomheder alle danske arbejdspladser som oplever for meget ny lovgivning i danmark derfor kan man jo godt undre sig over

at venstre vælger at fremsætte det her beslutningsforslag når det faktisk ikke engang

partileders intention i de forhandlingskrav der har været

siger at det skal være et tre årig t regelstop for erhvervslivet under et

men vi vil gerne have at vi i hvert fald for det første får fokus på de faste vedvarende forbedringer frem for den her relativt beskedne brandslukning og vi vil også gerne have fokus på at det måske ikke kun

noget der skal tilbydes små og nystartede virksomheder men

med det her beslutningsforslag at lave et

regelstop i tre år

der ikke vil komme en eneste regel i løbet af

kommer der jo en del regler i forbindelse med opfølgningen på finanskrisen hvor vi vil lære af erfaringerne og indføre regler der gerne skulle gøre at man ikke ender i en krise igen

vil et element i sådan et forslag her jo være at alle de regler der skal indføres

som også er fornuftige at indføre

en ordentlig klump regler på en gang

en regel har efter de oplysninger jeg har måttet bryde den regel igen og igen fordi der alligevel var nogle regler som var fornuftige at indføre med det samme

og jeg vil hellere at erhvervsministeriet bruger sin tid på at finde regler der kan laves mere enkle eller helt afskaffes til gavn for virksomhederne end at man sidde og putte med nogle regler i tre år og så sende dem alle sammen af sted på en gang et eksempel

form for revision for små virksomheder hvor vi forventer at det bliver fem og tyve procent billigere for små virksomheder at få lavet revision og det er jo altså en opgave man skal

at regeringen og erhvervsministeriet bruger mere tid på end at vi skal

som bare betyder at vi udskyder en masse regler til om tre år med de ord vil vi gerne rose for initiativet

får en debat om færre regler

jeg hermed gøre rede for sfs holdning til forslaget på fru karina lorentzen dehnhardts vegne vi er i sf meget optaget af at små og mellemstore virksomheder har gode vilkår for at drive deres forretning det er afgørende for vores økonomi at vi har mange mindre virksomheder som kan være med til at drive væksten i samfundet derfor har regeringen

at ikke al ny regulering er dårlig for virksomhederne

være både miljømæssige og sundhedsmæssige fordele ved ny regulering som også bør komme de små og mellemstore virksomheder til gavn derudover vil et midlertidigt regelstop som der lægges op til med forslaget indebære indførelse af uforholdsmæssigt mange nye regler for de mindre virksomheder når regelstoppet udløber endelig kan vi godt frygte at et regelstop vil være mere bureaukratisk at administrere for myndighederne når det skal vurderes om en ny regulering er positiv eller negativ for virksomhederne set som helhed sf kan derfor ikke støtte

får man ofte det indtryk at det de ønsker sig mere end noget andet er stabile vilkår det er utrolig svært at tilrettelægge en virksomheds drift under stadig skiftende betingelser derfor er det en rigtig god idé at forsøge at lave langsigtede politiske rammer for at skabe klarhed hos virksomhederne særlig små virksomheder uden en stor professionel organisation har problemer med den store mængde nye krav at give disse virksomheder et pusterum ser vi som en rigtig god idé vi kan derfor støtte

håndsrækning til små og nystartede virksomheder i det her land vi vil gerne genindføre det tre årige regelstop for små og nystartede virksomheder som blev introduceret under vk regeringen i juli to tusind og elleve vi ved godt at det her beslutningsforslag ikke løser alle virksomhedernes problemer vi understreger også at det jo er et beslutningsforslag

den arbejdsform oppositionen har at gøre med her i folketingssalen det er netop ikke et lovforslag

vi jo har en unik erhvervsstruktur i danmark vi har mange små og mellemstore virksomheder vi har faktisk også en grundlæggende iværksætterkultur i landet det er rigtig godt

godt udgangspunkt det er positivt og det skal vi værne om vi ønsker med det her forslag at gøre det synligt for de små virksomheder at vi er bevidste om dem og gerne vil hjælpe dem

virksomheder i danmark som kan kategoriseres som små virksomheder med færre end ti ansatte og der er omkring

nye virksomheder som starter op hvert år der ligger et kæmpemæssigt potentiale i disse virksomheder der ligger store muligheder for at øge produktion og værdiskabelse og der ligger mulighed for at udvikle mange nye job vi er ikke i en situation hvor vi kan lade hånt om de realiteter tværtimod

skal vi dyrke dem og bakke op om

forhandler vi om en overordentlig tiltrængt vækstpakke og det er altså helt afgørende at vi i de forhandlinger ikke glemmer de små og nystartede virksomheder det er de små der har det hårdest i krisetider de er udfordret de skal skaffe kapital til at investere de har svært ved at finde denne kapital

følsomme

efterspørgslen er vigende som vi ser nu det er også de virksomheder som ikke har

store fine afdelinger og masser af medarbejdere ansat med specialkompetencer det er nogle få virksomheder

som har en idé som har en virkelyst som måske har en faglighed men som ikke

indsigt endsige uddannelse i

det skal vi tage højde for det skal vi hjælpe dem med på en konstruktiv måde og ikke gøre til et problem vi skal i de her år hvor vi har krise og hvor det er svært at skabe værdi i vores samfund

være fantastisk vigtigt for virksomhederne hvis de får en fornemmelse af at det her hus

har som målsætning at skabe forudsigelighed og stabilitet i en årrække frem det vil være med til at give vished tryghed og dermed optimisme for foretagsomhed og investeringer og det er det der er så brændende brug for i det her land for os alle sammen også for den offentlige sektor så vi ikke river gulvtæppet væk under den men sådan at den private kan udvikle sig og skabe de værdier som er forudsætningen for et velfærdssamfund og derfor var jeg så glad for at ministeren sagde det her

på den anden side har medvirket til det modsatte i en lang række situationer

meget meget store afgiftsforhøjelser vi så

finansloven for to tusind og tolv og to tusind og

lagde regeringen ud med i afgiftsforhøjelser blandt andet

det var jo ikke udtryk for stabilitet og forudsigelighed det var udtryk for usikkerhed det var udtryk for flere omkostninger for borgere i det her land og dermed for virksomheder og det var med til at forringe vores konkurrenceevne det er en anden vej vi skal gå

er udtryk for en intention som naturligvis vil skulle udmøntes i lovgivning det medfører jo ikke at man ikke kan

pålæg til de små virksomheder det er ikke det samme som at sige at så kan vi over for de store bare tonse derudad med nye byrder nye love nye regler nej det er der ikke noget vundet ved vi skal alle sammen bestræbe os på at skabe et bedre erhvervsklima og gøre det lettere at være virksomhed stor som lille

vi altså et særligt tiltag over for de små ved at sige

over for jer lover vi regelstop de kommende tre år det betyder selvfølgelig ikke at vi ikke vil kunne lave noget om det betyder heller ikke at vi ikke vil kunne fjerne nogle og jeg erkender at der også vil skulle lovgivning til

det her er udtryk for en nettobetragtning det er udtryk for

en tilgang til en problemstilling og det er udtryk for nogle gode intentioner og det ville jeg i og for sig være meget taknemlig for ikke mindst på virksomhedernes vegne hvis regeringen ville anerkende og ikke bare

kommer fra et udmærket bureaukrati ovre i ministeriet det er lidt for fattigt det er lidt for rigidt og det er lidt for automatpilotagtigt synes jeg i og for sig vi burde kunne have en lidt mere åben fordomsfri diskussion om det her vi burde kunne have en fælles intention om at støtte nogle initiativer som viser virksomhederne at vi vil dem at vi tror på dem at vi vil lægge alle vores kræfter i at gøre livet lettere for dem jeg erkender da selvfølgelig at det her ikke løser de små virksomheders problemer og udfordringer men det er sammen med andre initiativer store som små med til at lette vejen og det er med til at sende nogle signaler om at vi ser de små virksomheder som en del af danmarks fremtid det var det jeg synes vi skulle mødes om det var det jeg synes vi skulle få en nuanceret konstruktiv debat om og så i øvrigt være indstillet på at være fælles om

skabe de lettelser og lægge stemmerne til også når det bliver konkret og når det bliver alvor jeg erkender at regeringen har taget nogle udmærkede initiativer regeringen kan tage endnu flere og hvis den kommer til det og besinder sig

kan den regne med venstres opbakning jeg havde håbet på at regeringen og regeringsordførerne havde set vores beslutningsforslag

fremkommeligt og operationelt end talerne indtil nu har været udtryk for

jo vant til at den her regering

det kan jo også være at det kan lade sig gøre når det er med

fortegn og det bliver til den gode side derfor tror jeg alligevel på at den her debat har været med til at

repræsentanter sådan at vi

tiltag som viser de små virksomheder at vi tror på dem og at vi satser på dem og at de er fuldstændig nødvendige for at skabe øget værditilvækst i danmark og dermed også flere arbejdspladser

sund

kamphandlingssituation over for myndighederne de skal ind at lære virkdk at

skat og alle mulige andre på banen

det langsigtede perspektiv

kommer ilden igen og så oplever de her nyetablerede virksomheder at der kommer en masse nye lovkrav som de skal forholde sig til

som tiden kalder på er handling vi skal ikke sende mere i udvalg

mere til udredning eller kulegravning

et beslutningsforslag fra oppositionen det ved alle herinde er jo ikke det samme som at sige at vi ikke kan noget på andre områder

så skulle vi endelig også lave en masse ny erhvervsregulering og detailregulering i

indføre en masse nye afgifter som belastede konkurrenceevnen for de store virksomheder

så de fik en hel masse nye ekstra byrder om tre år når regelstoppet ikke fungerer jo ikke det der er tænkningen bag ved

hvor en masse byrder og lovkrav og så videre

og løsninger hvordan

mindre hvordan får vi givet flere frihedsrettigheder til dem der driver en virksomhed i danmark

med forøget styrke når de tre år er er gået tværtimod skulle vi bruge de tre år til yderligere at regelforenkle og afbureaukratisere og skabe gode rammevilkår for virksomhederne ingenting står jo stille det skulle jo være en løbende proces som vi gerne skulle kunne samles om bredt herinde

iblandt partierne i hvert fald i i overvejende grad

et udtryk for at sige til de helt små virksomheder koncentrer jer nu om det i er gode til udvikl den forretningsidé som i har skabt jeres

gode til at sælge nogle varer og koncentrer jer om det som

afbureaukratiserer vi og så får i en langsom indfasning i regeljunglen

lidt bureaukrati som overhovedet muligt så tak for ordet og for muligheden for også lige at motivere indstillingen

til b syv og fyrre beslutningsforslag

at indføre to årlige faste ikrafttrædelsesdatoer

formålet med de her faste ikrafttrædelsesdatoer

at virksomhederne kun to gange årligt skal forholde sig til ny lovgivning og omstille administrationen produktionen med mere på papiret lyder det

der er dog nogle væsentlige udfordringer som gør at jeg ikke mener at man kan opnå det som forslagsstillerne ønsker

er det vigtigt at være opmærksom på erfaringerne fra storbritannien som forslagsstillerne også omtaler i storbritannien er det sådan at relativt meget lovgivning af forskellige årsager faktisk undtages fra de to årlige ikrafttrædelsesdatoer i den seneste opgørelse fra storbritannien som viser erhvervsrelevant lovgivning der træder i kraft i første halvår to tusind og tretten fremgår det at næsten halvdelen af de en hundrede og syv og tres erhvervsrettede regler der udstedes i perioden undtages

jeg spørger mig selv om det er et eksempel til efterlevelse undtagelserne gælder primært regler der implementerer eu direktiver men der er også fire og tredive nationalt fastsatte regler der træder i kraft på andre tidspunkter

den faste ikrafttrædelsesdato og jeg mener som i tilfældet med regelstoppet at forudsætningen for at faste ikrafttrædelsesdatoer kan virke og give erhvervslivet arbejdsro og bedre overblik over nye regler er at stort set

på baggrund af erfaringerne fra storbritannien

jeg bekymret for at effekten af faste ikrafttrædelsesdatoer udvandes af mange undtagelser

gerne nævne en anden udfordring ved de faste ikrafttrædelsesdatoer hvis man indfører faste ikrafttrædelsesdatoer

bliver såvel lovgivnings som høringsprocessen koncentreret omkring et par måneder to gange

det skyldes at en forudsætning for at tiltaget faktisk vil give virksomhederne overblik over ny regulering

lovgivningen er vedtaget og kommunikeret til virksomhederne i god tid for eksempel senest to måneder før den træder i kraft og det kan få konsekvenser for lovkvaliteten igen

vil jeg henvise til storbritannien hvor udgangspunktet udgangspunktet er at ny lovgivning skal offentliggøres mindst tolv uger før ikrafttrædelsesdatoen

det har i praksis vist sig at være svært for de britiske myndigheder at efterleve dette derved begrænses effekten af de faste ikrafttrædelsesdatoer yderligere på baggrund af de

udfordringer og vigtigst af alt af de undtagelser som er svære at undgå

min vurdering at faste ikrafttrædelsesdatoer ikke imødekommer udfordringerne for virksomhederne ved ny regulering regeringen ønsker i stedet at skabe varige administrative lettelser

af de grunde jeg har nævnt kan regeringen ikke

i det fælles oplæg fair løsning

at der bør indføres indføres faste ændringsintervaller i al lovregulering der

indføres faste lovgivningsmæssige implementeringsdatoer i danmark på erhvervsrelevant lovgivning fx d første januar og d første juli lovgivning bør evalueres løbende hvad er grunden til at man lovede noget før valget og så nu efterfølgende ikke kan støtte det man gik til valg

også man skal lytte de steder hvor man har nogle erfaringer og det har man i storbritannien og som jeg

ikke nogen grund til at indføre noget som bliver påført en masse undtagelser og derfor

det faste ændringsintervaller er blandt andet

efter britisk forbillede også indføres i danmark står der i det oplæg man selv kom med

er jo ikke noget nyt alle de undtagelser

man nævner alle de bekymringer kan man jo sagtens komme til livs i en dansk kontekst af en udformning af det her man

samtidig selv om det tidspunkt hvor loven træder i kraft er et andet så jeg mener ikke at ministeren er

læse det som s og sf gik til valg på og så synes jeg man skulle se

jeg anerkender at herre mads rørvig står et andet sted

faktisk allerede har arbejdet med en ret målrettet indsats i forhold til enklere regler

som jo lige præcis er et meget konkret eksempel på hvordan vi som regering samarbejder med erhvervslivet

og forhindringer som de synes der er for at drive virksomhed det gælder også de små og

blandt andet i forhold til den offentlige sagsbehandling og det er også den offentlige sagsbehandling som retter sig mod en række erhvervsrettede områder

arbejder vi faktisk ret hårdt på at sikre effektive og brugervenlige digitale løsninger som også skal gøre det enklere for virksomhederne at indberette til og kommunikere med det offentlige og på den måde også reducere virksomhedernes tidsforbrug men jeg vil da se frem til at vi at vi holder fokus på at gøre det enklere og nemmere også for de små og mellemstore virksomheder

og tyve er forfattet af sf og socialdemokraterne venstre er enig

nu står ministeren så hernede

ja det skal der men ministeren er uenig i sit

så videre

siger ministeren så at det er

og ministerens eget parti bevares det er

er da hyklerisk og morsomt

sikre bedre vilkår også for de små og mellemstore virksomheder så langt

det som jeg lægger vægt på her er at blandt andet har indhentet de erfaringer som man har gjort sig i storbritannien og på baggrund af det ser vi ikke her nogen grund til at have de her faste ikrafttrædelsesdatoer blandt andet er noget af det

hvor vanskeligt det bliver i forhold til implementering af eus

om hvorvidt det er morsomt eller ej eller hvem der er enig med hvem konstaterer jeg at vi bredt i folketinget er optaget af de små og mellemstore

synes vi skal samles om det er også det jeg håber

bliver en realitet i forbindelse med vækstplan dk dk

kan stå sammen om

få skabt de arbejdspladser der er brug for

få sat gang i væksten herhjemme for det er der meget brug for

kunne have interesse i at få nogle af sine egne valgløfter indfriet

blandt andet ikke på grund af de erfaringer man har fra storbritannien så har jeg blandt andet nævnt en række af de initiativer regeringen har taget og så vil jeg igen henvise til virksomhedsforum

er et rigtig godt eksempel på hvordan

vi i samarbejde med erhvervslivet går ind og får sat fokus på

når vi så tager det ind og arbejder med

jeg kan bare sige at de initiativer der er taget fra

set også er ganske pænt så morsomt eller ej

at stabilisere det danske erhvervsliv og det er også det vi forsøger at gøre

og skabe bedre rammevilkår for virksomhederne og vil også være med til at afbureaukratisere

bakke op om regeringens politik og få den til at forfølge nogle af

egne mål og den så ikke tilsyneladende

også være at det hele gik lidt bedre rent politisk for os alle sammen

hvis man mente det man sagde og det man publicerede og gik til valg på og

et mærkeligt miskmask hvor man bokser i blinde

bokse på tværs af partierne imod et teknokrati som leverer ens talepinde hvad er det som ministeren er uenig i og hvad er det der er kommet til af dårlige erfaringer fra storbritannien siden man gik til valg

og vi gør det også i tæt dialog med erhvervslivet

er det regeringens intention at styrke de danske virksomheder også de små og mellemstore virksomheder og det gør vi blandt andet ved at lytte til hvilke barrierer der er

er jeg udmærket klar over hvad det er der står men jeg gør opmærksom på hvad regeringens initiativer er

lyttet til erfaringerne fra storbritannien

er ikke af en overbevisende karakter i forhold til hvad vi vil gøre der tror jeg at vi i den nuværende situation

nu er regeringen igen på vild flugt fra et af sine egne tilsagn fra før valget og så spørger jeg hvad er det for nogle erfaringer fra storbritannien som er kommet til siden valget hvor man gik

som blandt andet indeholdt forslaget om faste implementeringsdatoer på en erhvervsrettet lovgivning hvad er det for nogle nye dårlige erfaringer der er kommet til som man ikke kendte da s og sf gik til valg på det her forslag for godt halvandet

falde inden for de to datoer så vurderer vi ikke at det vil være relevant i forhold til at

har gjort at regeringen har valgt at se bort

nogle erfaringer i england som er kommet til efter valget det må da være nemt at svare på eller rettere sagt

i regering og vælger ikke at gøre det det er et ret kort tidsinterval vi

når jeg henviser til at man kunne

ikke har kunnet gennemføres det jeg kan sige

de britiske erfaringer er at hovedparten af de regler

træder i kraft på andre tidspunkter end de to årlige datoer

der implementerer en eu regulering omfatte af de to årlige ikrafttrædelsesdatoer men det afhænger jo meget af implementeringstidspunkterne fra eu

der bredt er stor opbakning fra partierne

vi faktisk også fra regeringens side og det er derfor at vi blandt andet har arbejdet med virksomhedsforum

syv og fyrre handler om indførelse af faste implementeringsdatoer for erhvervsrettet lovgivning det foreslås konkret at der indføres to faste implementeringsdatoer

sendes en tværministeriel orientering til erhvervslivet om

vurdering er at at indførelse af faste implementeringsdatoer vil gøre det enklere for erhvervslivet at følge med i

af ny lovgivning og samtidig vil det blive lettere for de offentlige myndigheder

informationsopgaven erfaringen fra storbritannien viser dog

et noget anderledes og mere broget billede i praksis har

vist sig at være særdeles vanskeligt for myndighederne at opretholde de faste implementeringsdatoer

dispenseres ved implementering af direktiver fra eu men

fra nationalt fastsatte regler og lovgivning

en tilsvarende ordning i storbritannien

at en stor del af den indførte regulering er blevet undtaget fra de to faste implementeringsdatoer i forlængelse heraf viser evalueringen at det har været vanskeligt for myndighederne at leve op til de krav om en tidlig offentliggørelse af lovgivningen og bedre vejledningsmateriale

sluttelig vil konsekvenserne af faste implementeringsdatoer alt andet lige være at både lovgivnings og høringsprocessen vil være koncentreret på nogle få af årets måneder det er en udvikling som socialdemokraterne ikke finder hensigtsmæssig samlet set vurderer socialdemokraterne at det derfor er tvivlsomt at virksomhederne og myndighederne vil opleve tiltaget som administrativt lettere sådan som forslagsstilleren påstår det vil være i stedet bør vi koncentrere os om den gode lovgivningstradition vi har i danmark og til stadighed minde os selv om at bruge den sunde fornuft på på den baggrund kan socialdemokraterne ikke støtte op om det fremsatte beslutningsforslag

parlamentarikere i salen

måske nogle af dem der vil føle sig en lille smule forvirrede

ret besynderligt at vi nu tager stilling til et beslutningsforslag som er

af de her love på erhvervsområdet efter storbritanniens

får en ny regering og så bliver forslaget fremsat i folketinget af oppositionen for at glæde regeringen

ministrene har travlt med alt muligt andet og så sidder regeringspartierne og tager afstand fra deres egen politik

ganske underholdende men jeg synes det er lidt trist at vi skal bruge det som underholdning for

der opleves i den danske erhvervssektor vi har rigtig mange små og mellemstore erhvervsdrivende og rigtig mange

har mindre virksomheder nyetablerede virksomheder

lovkrav og diktater blandt andet på grund af arbejdsmiljø og

sund fornuft i at vi havde nogle faste implementeringsdatoer for den store del af lovgivningen som sagtens kunne passes ind

til de erfaringer der er kommet fra storbritannien der må jeg sige til erhvervsministeren

politiske plan fair løsning

erfaringer der er fra storbritannien imod beslutningsforslaget selv om man i fair løsning

det argument at det netop er

i har meget svært ved at forstå den dybere mening med men det må

regeringspartierne naturligvis selv om

det her beslutningsforslag vi synes det vil være helt på sin plads at få de her ting

sat i gang selvfølgelig skal vi have undersøgt hvilke datoer der vil være mest hensigtsmæssige at gøre

og så synes vi også i dansk folkeparti at det er vigtigt at vi får tænkt hele skattelovgivningen

rigtig mange love

betydning for de danske erhvervsdrivendes virke i danmark så vil jeg

er rigtigt at der vil komme en række undtagelser hvor lovgivningen ikke kan vente og hvor man selvfølgelig

at lave nogle initiativer her og nu det kan man aldrig afvise og

hastesager fra eu

der står i bemærkningerne til forslaget

fra eu ville mange jo mene at

der mener vi i dansk folkeparti at man har rigelig tid til at indføre det

også i de tidsbestemte aftaler for vi kan jo se at danmark absolut ikke

beslutningsforslaget fra venstre vi synes det er et glimrende forslag

det er til stor

venstre var utilfreds med at

roste at vi fik en debat om om regulering og regler

del af den her regerings og det her folketings indsats

øge konkurrenceevnen vi hørte hele tiden at

det der er deres arbejde nemlig at få solgt nogle varer til udlandet

så kan gøre at vi bliver rigere alle sammen så jeg synes det er rigtig godt at vi også her får mulighed for at fortælle at regeringen

set er rigtig godt på vej med at

lette nogle af byrderne i øvrigt

i samarbejde med med venstre og andre borgerlige partier

byrderne var lettet med så vidt jeg husker godt fire hundrede million

amvab metoden så det går jo den rigtige vej regeringen har også nedsat et virksomhedsforum hvor virksomhederne kan komme med forslag

forenklinger og der har vi ad to

og har i sinde at indføre dem det er altså forslag direkte ude fra virksomhederne og det tror jeg er en rigtig god måde at få lettet

er jo dem som virksomhederne oplever som særlig irriterende som

det er interessant at få afskaffet

som vi behandler konkret her handler om hvorvidt

skal sige at erhvervsrettet lovgivning kun må føres ud i livet to gange om året det synes jeg ikke er specielt hensigtsmæssigt

hvis der er et lovforslag der er færdigt i maj synes jeg ikke der er nogen grund til at vente til oktober med at føre det ud i livet

og det kan også være at der er nogle godbidder i

en lov over for virksomhederne så det kan man

godt få af sted når man ved det kommer vi kan også se

minder om det her brudt fordi

reglerne til at gælde gælde med det samme det kunne for eksempel være noget med hestekød for nu at nævne en debat vi har haft her for nylig

at vente hvis alle er enige om at det bare skal af sted og ud at virke i samfundet det er også sådan at jeg frygter at meget lovgivning så vil klumpe sig sammen om de to

interesseorganisationer vil opleve en meget stor byrde fordi de måske skal forholde sig til rigtig mange love på en gang i stedet for

det jo blive svært at nå at give nogle ordentlige nogle ordentlige høringssvar og det kan også blive svært for ministerierne at nå at inddrage virksomheder borgere og organisationer i arbejdet med at lave lovforslagene hvis det klumper

bestemte måneder om året derfor synes jeg

en regel om at erhvervsrettet lovgivning kun må komme på to datoer

dette beslutningsforslag selv om jeg gerne vil rose venstre og andre borgerlige partier for at

at socialdemokraterne og sf ikke

skyldes at det radikale venstre har sagt nej til den del af fair løsning

radikale venstre er modstander af det der står i fair løsning

veto eller er det noget som det radikale venstre overhovedet

er regeringens svar på det beslutningsforslag

vi må ærlig talt tilstå at vi finder forslaget meget bureaukratisk vi kan ikke se hvordan det i særlig grad skulle kunne gøre hverdagen lettere for virksomhederne i storbritannien har man indført faste implementeringsdatoer for erhvervsrettet lovgivning og i storbritannien har der været en række udfordringer som viser hvor svært det er at gennemføre forslaget i praksis meget lovgivning er alligevel blevet undtaget fra de faste datoer og det har vist sig besværligt at tilpasse lovgivningsprocessen herunder ikke mindst høringsfasen til meget rigide datoer for implementering af ny lovgivning endelig udestår en stor myndighedsopgave med at gøre vejledninger

de to gange om året hvor lovgivningen i givet fald skulle implementeres ifølge forslaget i stedet for at lave nye bureaukratiske regler for både myndighederne og virksomhederne

koncentrere vores kræfter om at sikre en regulering som virker i forhold til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne

at indføre faste implementeringsdatoer for erhvervsrettet lovgivning vil gøre det lettere for virksomhederne at orientere sig om ny lovgivning dansk erhvervslovgivning er ofte en regeljungle og derfor bør man forsøge at gøre det så overskueligt som muligt at orientere sig om ny lovgivning og vi ser helt klart forslaget som et skridt i den rigtige retning

vegne af den konservative ordfører herre brian mikkelsen som ikke kan være her se jeg

at jeg lader nogen bombe sprænge herinde i salen fredag eftermiddag når jeg nu afslører at det

det var en gang varm luft det var som vi jo nok husker historien om det her med de tolv minutter og så

det troede vi aldrig på men vi læste naturligvis oplægget fair

der ikke er et lille gryn der kan bruges eller en lille ting der er

på side to og tyve at

skal søges gennemført med inspiration fra storbritannien efter britisk

det der har været grundlaget for

altså kære venner en gang imellem må vi jo også godt prøve lidt nyt

skal vi jo også vove en lille smule og ikke bare køre på automatpiloten

med det vi får fra bureaukratiet som synes at enhver forandring er er forfærdelig og vanskelige der er da noget interessant i det her der er da noget noget konstruktivt i det ved i hvad det er jo stort set al lovgivning og også cirkulærestof som er mange måneder undervejs i centraladministrationen og her i folketinget ja det meste af det er sikkert hvis vi fik det gået efter år om at komme igennem møllen

at det vil blive en bureaukratisk belastning

ikke man behøver at gøre det til

andreas steenberg for han gik ind i substansen og gjorde sig nogle overvejelser blandt andet omkring det praktiske men jeg tror altså ikke at man behøver at lade det være forhindringen

skal nok finde ud af at få sig indrettet så de kan komme med høringssvar og så de kan udfolde deres interessevaretagelse det det drejer sig om her er altså ikke erhvervsorganisationernes interesse eller centraladministrationens

hvad der er væsentligt for virksomhederne

særlig de små og mellemstore virksomheder som jo er dem vi

om i dag også fordi det er dem der i høj grad er trængt

har store forkromede afdelinger

informationsafdelinger pr afdelinger og så videre

forholde sig til lovstof og kommunikere med medier og myndigheder

små virksomheder som brænder for en idé som skal ud at sælge deres varer og som skal produktudvikle og så videre det siger sig selv at de

kan bruge deres ressourcer på at følge med i lovmøllen og med i hvad der kommer af nye cirkulærer hele tiden i løbet af et år

det er to datoer og lad os så snakke om

gør ministerierne og de offentlige myndigheder en målrettet indsats for at informere

det for om nye tiltag

cirkulærer man kan holde konferencer

informationskampagner og det samme vil branchernes foreninger og organisationer kunne tilrettelægge

gør nogle særlige målrettede informationsindsatser

at der nu var noget man ikke fik registreret at der

fik levet op til at der var noget man glemte og at man måske risikerede at få et påbud eller en bøde hvad ved jeg man man var ligesom på sikker grund der var de to datoer om året og så var det offentlige og ens brancheforeninger i øvrigt med til at

hvad det var for noget nyt lovstof man som virksomhed skulle forholde sig til det var da sikkert det var da effektivt og rationelt både for det offentlige og for det private og det kunne være med til at

ikke skulle gå og blive frustrerede i deres hoveder

have tankerne alle mulige andre steder

det der var deres kerneopgave nemlig at udvikle deres forretning

varer få dem solgt og få sig konsolideret på bundlinjen

det vi har brug for det er det der er interessant i en samfundsøkonomisk sammenhæng og i forhold til jobskabelse

synes jeg faktisk at jeg sådan lige her til sidst hvor jeg gerne vil kvittere for de venlige ord der er kommet fra

flere herinde også fra dansk folkeparti som tilslutter sig vores beslutningsforslag og ligesådan fra liberal alliance

også på trods af hvad der måtte være kommet af gode informationer og talepinde fra fra embedsværket jeg tror ikke at vi risikerer så meget ved at

sige at vi giver det tre år eller fire år og så evaluerer vi det jeg synes i hvert fald at det fortjener en grundig diskussion også med erhvervslivets egne

det ville klæde regeringen hvis man levede op til sin egen politik som man gik til valg på og som man fik mandat fra vælgerne

og her står det jo fuldstændig entydigt på side to og tyve at man vil vil indføre faste implementeringsdatoer for erhvervsrettet lovgivning efter britisk forbillede altså jeg må indrømme at

det vi så hører fra regeringen her i dag

er trods alt optimistisk og takker for de pæne ord der er kommet fra fra nogle af ordførerne og så håber jeg at

om der alligevel ikke var et eller andet det kunne være fornuftigt at genopfinde i sin egen gamle politik som man fik mandat fra vælgerne